social og integrationsministeren lovforslag nummer hundrede og syv og halvtreds finansministeren lovforslag nummer

og tres henning hyllested

fire og halvfjerds mette hjermind dencker

fire og tredive kim christiansen

fem og tredive karsten lauritzen peter skaarup per clausen simon emil ammitzbøll og tom behnke hasteforespørgsel nummer f seks og tredive titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende DK

ministeren for forskning innovation og videregående uddannelser har meddelt mig at han ønsker i henhold til

at give folketinget en skriftlig redegørelse om større sammenhæng

medlemmer af folketinget pernille skipper og per clausen har meddelt at de ønsker at tage følgende forespørgsel til justitsministeren tilbage

kan ministeren oplyse om sletning af pets arkiver efter nitten

bortfaldet jeg skal endvidere gøre opmærksom på at dagsordenens to om fremme af ovennævnte forespørgsel udgår af dagens dagsorden fra medlem af folketinget karina lorentzen dehnhardt der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at hun fra og med den sekstende april to tusind og tolv atter kan give møde i tinget ida damborgs hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke

forhandlingen er åbnet herre peter

revision af lov om uddannelse for unge med særlige behov udsættes

det bakker venstre op om den tidligere regering indførte ordningen som sikrer alle unge retten til en ungdomsuddannelse og har løbende fulgt op på uddannelsen venstre vurderer ligesom regeringen at der ligger klare fordele i at uddannelsen fungerer en år mere inden en egentlig revision gennemføres med til historien hører også at dansk folkeparti arbejdede hårdt for at få gennemført retten til at alle unge kan gennemføre en uddannelse og at vk regeringen gennemførte det derfor håber vi i venstre på at regeringen vil tage ansvaret på sig og være med til at udvikle uddannelsen regeringen bør indprente sig at venstre agter at følge uddannelsen nøje og at vi forudsætter at der ikke kommer yderligere forsinkelser i revisionen

indebærer en ændring af den eksisterende revisionsklausul

i forhold til forslaget om en ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er det som nævnt vigtigt at sikre det nødvendige erfarings og vidensgrundlag før vi eventuelt igangsætter en evaluering og laver ændringer

der står her det af regeringen fremsatte lovforslag vedrører ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov

der senere dannede grundlaget for den eksisterende lov derfor bekymrer vi os også særdeles meget om hvordan den lov bliver fortolket og udfyldt det fremgår ikke særlig klart hvorfor ministeren ønsker en udskydelse af revisionsbestemmelsen der henvises til at der mangler erfaringsgrundlag det er vi ikke nødvendigvis enige i

der allerede nu er forhold som vi gerne ser rettet op på umiddelbart er

for ministerens intentioner med at udskyde revisionen af lovgivningen er ministeren på vej til at

revisionen i syltekrukken det ville dansk folkeparti selvfølgelig ikke kunne leve med der er faktisk mange gode grunde til

loven om stuen kalder på en revision dansk folkeparti er selvsagt enig i at ungdomsuddannelsen

forcer og kompetencer ikke tidligere

udnyttet udnyttes nu langt bedre desværre har vi imidlertid set at

forsøgt at overtale forældrene til den handicappede unge til ikke at kræve

og at den pågældende unge alligevel ikke

få noget fagligt udbytte af tilbuddet det er selvfølgelig komplet uacceptabelt med den form for kassetænkning i kommunerne

vi i dansk folkeparti gerne ville bruge en revision af lovgivningen i indeværende år til at sætte fokus på dermed ville vi kunne sørge for

i kommunerne netop ikke forsøgte sig

om vi vil udskyde

verden omkring os er i konstant udvikling vi kan ikke forudsige fremtiden vi kan ikke forudsige den virkelighed som vores børn skal klare sig i når de går ud af skolen men vi kan give de unge den bedste forudsætning for at klare sig

for de de har brug for noget forskelligt for at få mere lige muligheder

der skal være lige rettigheder og lige muligheder for alle unge

der er grundtanken bag den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

stuen til næste folketingsår

der gør et fantastisk stykke arbejde for unge med særlige behov ikke snydes for at få en velfortjent anerkendelse her fra folketingets talerstol

der ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse

med særlig støtte det er vigtigt for radikale venstre at de mange smukke ord og gode intentioner

bliver omsat til et individuelt tilrettelagt forløb vi har et fælles ansvar for at sikre

derfor se nærmere på om stuen lever op til lovens formål

personlige sociale og faglige kompetencer til at deltage i samfundslivet

i beskæftigelse så med de ord vil radikale venstre støtte lovforslaget vi vil lytte til og lære af de erfaringer der er gjort med stuen og vi glæder os til

så loven først bliver taget op til revision i folketingsåret

indeværende år som det allerede er blevet nævnt er det jo fordi vi ønsker det bedst mulige grundlag at evaluere stuen på den oprindelige lov sikrer at unge med særlige behov eller udviklingshæmmede unge har et retligt krav på en tre

ungdomsuddannelse fra sfs side anerkender vi at forslaget om den her lov og implementeringen af har været rigtig god

også målrettet en meget bestemt gruppe unge mennesker og derfor er det vigtigt at vi har alle informationer på plads når vi skal

har sideløbende iværksat en række initiativer og de initiativer skal undersøge om midlerne anvendes hensigtsmæssigt i forhold til at bringe den her målgruppe i beskæftigelse

forenkles for at gøre administration bedre fra sfs side er vi altid meget optaget af at se om vi kan afbureaukratisere og regelforenkle vi vil selvfølgelig gerne have det bedst mulige grundlag for at foretage eventuelle lovændringer og derfor støtter vi forslaget om at

unge med særlige behov

bør forholde sig til forsørgelsesgrundlaget for vi ser i for mange eksempler på at unge på den her uddannelse ikke har tilstrækkeligt med økonomiske midler til rådighed for eksempel har vi i børne og undervisningsudvalget

ministeren også skal forholde sig til

vi skal diskutere det i udvalget og det tror jeg

at vi kommer til jeg synes det er meget vigtigt at forsørgelsesgrundlaget kommer med i

den her uddannelse men når det er sagt vil jeg

grundlaget for at revidere uddannelsen skal være bedre

eleverne på den her uddannelses levevilkår herunder også deres forsørgelse

til det kommende folketingsår udskyder regeringen også de løsninger der er kraftigt behov for det er jo altid belejligt og bekvemt at udskyde noget til senere men efter ti års tænkepause havde jeg forventet mere af en regering der sagde uddannelse i hver anden sætning under valgkampen hvor er alle visionerne forslagene og de konkrete løsninger af hensyn til de unge bør regeringen derfor gå i gang med at evaluere og revidere ellers tabes vigtig tid for de unge sagen er nemlig den at vi er ved at udvikle en særlig tilgang til uddannelse i danmark der har rod i gode hensigter

fremtidsmuligheder vi har fokus rettet på at så mange unge som muligt skal have

en ungdomsuddannelse men for lidt fokus på hvad de unge får ud af den uddannelse de erhverver sig med blikket stift rettet mod de fem og halvfems procent og med et taxameterprincip der underbygger tankegangen om flere igennem uanset hvad er vi godt i gang med over en kam at file det faglige niveau ned på ungdomsuddannelserne vi skal have mere fokus på resultatet og hvad det er for en faglighed de unge får med sig når de har færdiggjort en ungdomsuddannelse uanset om denne hedder gymnasiet eller stu eller noget helt tredje det faglige niveau på gymnasierne

ungdomsuddannelser da ikke alle unge kan

faglige niveau det betyder at vi skal udvikle udbuddet

give et tilbud til unge der i dag oplever at der ikke rigtig er noget til dem en sådan fleksuddannelse bør lægge sig som et nyt attraktivt tilbud der tiltrækker unge fra stu produktionshøjskoler og erhvervsskoler fleksuddannelsen må ikke blive en ny ungdomsuddannelse der ikke ved hvad den vil den skal give de unge realkompetencer og den skal kobles direkte på arbejdsmarkedet

hvor der aktuelt er jobåbninger ministeriet for børn og undervisning har i samarbejde med finansministeriet igangsat en evaluering af ungdomsuddannelserne

for unge med særlige behov der afsluttes i april to tusind og tolv nuvel så vil vi afvente denne undersøgelse liberal alliance er et ungt parti men vi er allerede nu klar til diskutere reformer af ungdomsuddannelserne og give konkrete bud på

det forskelligartede udbud til unge som vil sikre et fagligt udbytte

til ordføreren er ordføreren enig i at det her lovforslag

ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

to tusind og syv

at det er en udskydelse af revisionsklausulen i

til det her lovforslag jeg spørger fordi det undrer mig lidt at ordføreren sådan lidt rituelt

konkrete løsninger til

eventuelt skal ind at justere på et lovgrundlag

det nødvendigt at vi har et tilstrækkeligt og fyldestgørende erfarings og videngrundlag i forhold til hvordan den her lov også

det håber jeg da meget at liberal alliance vil være enig i

materiale allerede nu til at foretage en vurdering

revisionen et år i forhold til om det tilbud de modtager

er vigtigt for os konservative

det er der så også flere partier som har givet udtryk for her i dag begrundelsen er at der mangler et analyse og erfaringsgrundlag

at jeg synes det er en lidt tynd forklaring

meget rart at få nogle flere ord på og det tror

begynder alle spørgsmålene jo at melde sig kunne det være for

uden videre udvikling vil vi siger altså nej tak til parkering

og vi vil kæmpe for at den her gruppe elever også i fremtiden får

meget vigtige uddannelse der syv blev etableret for unge med særlige behov

kan være unge med svære bevægelseshandicap multihandicappede unge unge med autisme unge med

unge der på andre måder har erhvervet en hjerneskade

kunne gennemføre en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov det er lige præcis derfor

at de første unge startede og indtil nu er det kun

det unge som har mange forskellige typer

handicap og derfor er det vigtigt når vi kigger på en revision at vi gør det på et tilstrækkeligt fyldestgørende grundlag det her siger jeg fordi flere her

have tilstrækkelig mange unge så vi på

ungdomsuddannelsen gik i gang det er faktisk sådan at der har været en

de foreløbige erfaringer tyder på at ungdomsuddannelsen i almindelighed er velfungerende

lige at vente i et år og også glad for

hovedparten af partierne er enige i at

vi vil for det første se nærmere på om ungdomsuddannelsen lever op til lovens formål om at give de unge personlige sociale og faglige kompetencer til at deltage i samfundslivet herunder eventuelt til videre uddannelse

også er rigtigt afgrænset

undersøge om midlerne anvendes hensigtsmæssigt i forhold til at sikre at målgruppen kommer i uddannelse eller beskæftigelse og om det er hensigtsmæssige bindinger i lovgrundlaget i forhold til uddannelsens rammer og indhold

vi også se på om reglerne på de tilgrænsende områder inden for beskæftigelsesområdet og det sociale område kan harmoniseres med henblik på at forenkle administrationen og borgeradgangen

lidt flere unge der kommer igennem ungdomsuddannelsen og med de løbende evalueringer der jo altså er sat i gang og med det vi

jeg blot bare afslutte med igen at sige at det

de foreløbige erfaringer at det er en rigtig god uddannelse og

så det er jo ikke sådan at der er unge der bliver svigtet ved at det bliver udskudt tværtimod

korrekt at ministeren overhovedet ikke har forholdt sig til

et spørgsmål jeg har stillet ministeren skriver ministeren jo og jeg citerer

at det for langt de fleste er et rigtig godt

rigtigt at der er en række organisationer som også er gået ind

herunder ligeværds unge som har rigtig god gavn af at uddannelsen

lovrevision der eventuelt skal laves men det der er vigtigt for mig at understrege herfra er

det simpelt hen fordi det er ret få unge der er nået igennem uddannelsen og det er unge som har meget forskellige handicap derfor tror jeg faktisk det er i alles interesse at vi giver

de meget forskellige grupper af unge

at der har været en meget kort høringsfrist

kun er ti der har svaret

synes ministeren ikke det er problematisk at ud af otte og tredive

meget meget kort høringsfrist er det

analysegrundlag til at kunne lave eventuelle ændringer

det kun tre hundrede unge der indtil nu har været igennem uddannelsen det er en ret ny uddannelse og derfor synes jeg der er god grund til at give det ekstra år så vi får lavet den ordentlige

jo alene et spørgsmål om hvorvidt man skal udskyde

tage stilling til med de høringsfrister der er det er klart at i det øjeblik

kigge på eventuelle ændringer er det rigtig vigtigt at være i tæt

uddannelsen men den tager vi også

vegne stillet et skriftligt spørgsmål til ministeren angående målgruppen for

for overlap imellem målgruppen for stu

så er det korrekt at regeringen har et ønske om at indføre en

tredje ungdomsuddannelse nemlig fleksuddannelsen og

i første hug det er den gruppe af unge som kan have store faglige eller andre problemer

være et bedre tilbud at de starter på en fleksuddannelse målgruppen for stuen eller for unge

er jo anderledes det er unge som

målgruppen for fleksuddannelsen

at man udskyder revisionen af stu således at man

som vil være relevant når man skal i gang med at lave

jo som jeg har sagt her fra talerstolen løbende været evalueringer af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov og de tyder på at det er en god uddannelse for de unge men det er relativt få

der har mange forskellige typer af handicap

målgruppen for fleksuddannelsen og hvad indholdet så skal være så det er jo nogle

diskussioner som kommer til at køre parallelt og det synes jeg er godt

liberal alliance indrømmet at det her lovforslag

i august to tusind og syv

veldefineret målgruppe for unge der visiteres til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov

har nævnt flere gange herfra så har vi så et ønske om at etablere en tredje ungdomsuddannelsesvej

vi går i gang med en ny ungdomsuddannelse kigger vi på hvad det er for et uddannelsesbehov der er og som ikke bliver dækket i dag og

så vil man altid skulle diskutere det op imod andre uddannelser det kunne være

til målgruppen for unge med særlige behov det kunne være eguen og det kunne også være andre uddannelsesveje sådan vil det altid være det vi alene tager stilling til her er

fornuftigt at vi venter en år med at kigge på revisionen og det er der heldigvis mange i folketinget der synes

så har vi ganske enkelt et bedre datagrundlag af unge der har meget forskellige behov men heldigvis har en ret til at

gennemføre en ungdomsuddannelse

en sammenhæng men jeg foretrækker nu altså at man siger tingene som de er

hvorfor siger ministeren ikke bare tingene som de er hvorfor bliver det ikke skrevet ind i lovforslaget er

til fleksuddannelse det giver dog alt andet lige et bedre hvad kan man sige grundlag for diskussionen

her vi vil gerne revidere det når der er et bedre grundlag og det vurderer vi der er om et år den her lovrevision har ikke noget at gøre med fleksuddannelsen jeg er blevet spurgt om den nye fleksuddannelse som regeringen har på lovprogrammet

det vil altid være sådan at man når man diskuterer nye uddannelser

er af andre uddannelser om der er behov for det og der vurderer vi i regeringen at der er god brug for en fleksuddannelse

hører blandt andet liberal alliances spørgsmål til det

brug for en tredje ungdomsuddannelsesvej for unge som har

udfordring end de unge som i dag heldigvis har det gode tilbud som hedder

peter juel jensen som ordfører

er en udfordring der skal løses venstre står bag ambitionen om at fem og halvfems procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse hvilket i øvrigt er en målsætning som der har været bred opbakning til i folketinget

var overraskelsen også stor da vi i venstre kunne læse at regeringen i forbindelse med indgåelse af finansloven havde indgået en aftale med enhedslisten om det fleksible klasseloft nu kan en regering jo indgå aftale med hvem

men når man tit på samme tid tid bebuder at der skal samarbejde og dialog til klinger det hult samarbejde har der ikke været noget af i hvert fald ikke hen over midten og jeg kan læse af høringssvarene at der heller ikke har været dialog

i hvert fald ikke med dem der skal implementere den lovgivning vi behandler her i dag så jeg må blot konstatere at der er et flertal bag

det fremgår gentagne gange

høringsnotatet at lovforslaget tager sit afsæt i den præmis at eleverne lærer mere og frafaldet bliver mindre

det står jo i skærende kontrast til en undersøgelse fra uni•c statistik analyse fra august to tusind og elleve hvor det konkluderes at der ikke umiddelbart er en sammenhæng mellem antallet af elever i en klasse og frafald

har hold i virkeligheden ud over

rigtig mange penge

og i to tusind og femten

frafald alene på gymnasierne kunne vi ikke i fællesskab have brugt pengene bedre og fået mere ud af dem til gavn for alle ungdomsuddannelser

i tvivl om at regeringen og enhedslisten mener det godt men har man læst høringssvarene her kan man læse at der ikke er sammenhæng mellem antal elever i klassen og frafald der er ikke evidens for at et lavere antal elever i klassen har nogen positiv effekt på karaktergennemsnit eller gennemførsel

derimod er der en positiv sammenhæng mellem decentral skoleautonomi og elevernes resultat man kan også

klasseloftet bygger på en mistillidsbaseret regelstyring frem for en tillidsbaseret målstyring man kan læse at økonomien er tvivlsom klasseloftet er underfinansieret og vil få negative konsekvenser for gymnasierne og det forventer man især vil ramme de mindre institutioner og udbudssteder som vil lide tab på ordningen rådet for

gymnasiale uddannelser udtrykker stor bekymring for om de enkelte institutioner holdes skadesløse for de ekstra omkostninger det fleksible klasseloft vil påføre dem man kan læse at klasseloftet ikke er det rette redskab til at sikre kvalitet i undervisningen og til at fastholde eleverne forslaget om udmøntning af det fleksible klasseloft vidner derimod om en tung administrativ lov der indskrænker gymnasieskolernes mulighed for at planlægge undervisningen så den passer til de forskellige elevgrupper elevernes ønske om studieretning og ikke mindst ønske om at gå på en bestemt skole klasseloftet gør det besværligt og dyrt for skolerne at tilbyde eleverne et bredt udbud af studieretninger

tiltag som i højere grad har betydning for kvalitet og fastholdelse end klassestørrelser har kort sagt det her er en ommer skulle vi ikke i fællesskab sætte os ned og finde et bedre formål

de seks hundrede og tredive million kroner over fire år der dels

forhindrer frafald dette er en udstrakt hånd om samarbejde ikke for vores skyld eller for regeringens skyld

tør man tage imod en fremstrakt hånd eller holder man krampagtigt fast

hvor ligger grænsen for venstre for hvor mange elever vi skal stoppe ind i vores klasselokaler

tillid til at det kan man sagtens vurdere ude på det enkelte gymnasium der tror jeg faktisk at der sidder både en bestyrelse

en rektor som ikke tager flere elever ind i klasserne end der er plads til der er jo også en lovgivning der gør at

der skal være så og så mange kvadratmeter luft per elev i klassen

til til rektorerne så vil jeg også gerne sige at det

nogle gymnasier har det også givet en økonomisk mulighed

på uddannelsen der har været tale om at der har været økonomi til at lave lektiecafeer til man har kunnet ansætte en socialrådgiver eller en psykolog alle sammen initiativer som er udtænkt på den enkelte institution uden at vi har blandet os og som har medvirket til at forhindre et frafald det fjerner vi nu hvis man vedtager det

er steget og steget det vil sige at

institution selvfølgelig tager i betragtning

hvor store klasserne er for man skal jo ikke putte flere studerende ind i klasserne end der er plads til men jeg anerkender også at det er noget som den enkelte rektor og den enkelte bestyrelse kan tage stilling til jeg vil jo ikke

sidde og sige i den klasse er der plads til seks og tyve i naboklassen er der plads til tredivete jeg anerkender at vi har givet et selvstyre og det respekterer jeg i stedet for at

da ordførerens parti

at det lovforslag er underfinansieret

og

at der ligger et høringssvar fra gymnasierektorerne der siger at klasseloftet er underfinansieret og vil få negative økonomiske konsekvenser for gymnasierne så er der

ordningen rådet for de gymnasiale uddannelser udtrykker stor bekymring for

de enkelte institutioner holdes skadesløse for de ekstraomkostninger det fleksible klasseloft

jeg synes jo et eller andet sted at det er utrolig ansvarligt at vi som folketing sidder herinde og giver selveje til nogle

institutioner det gør vi fordi vi har tillid til at man ude på den enkelte institution kan forvalte det store ansvar som vi har givet dem men vi må også anerkende at når

en vis form for opsparing der har jo også været iværksat alle de initiativer med at lave lektiecafeer og støtte op om de unge mennesker

som i bund og grund ikke vil gavne nogen

ansvarligt ordføreren siger

i de her mellemliggende år

eller sin egenkapital på udvidelser

bygningstaxameter og så videre

jeg vil gerne anerkende at der aldrig har været så mange der har gennemført en ungdomsuddannelse som der er i øjeblikket og det må jo nok tilskrives den tidligere regerings meget fokuserede indsats på det her område

det har gjort at der sidder mange elever ude i klasserne men der skal altså også være luft på en selvejende

arbejde med hvad nu hvis et gymnasium gerne vil opsætte solceller på sit tag og dermed reducere

man spare op til det selv hvad nu hvis et gymnasium vil iværksætte ekstra lektiecafeer

sin egenkapital når vi giver muligheden for selveje

altså også ryge noget tillid med ud og den tillid undergraver et flertal i folketinget i

det vil venstre ikke være med til når vi har sagt a må vi også sige b nu blev der sagt noget om

ordføreren glemmer at nævne at rejsetiden man skal tåle

er enige om at fem og halvfems procent målsætningen er vigtig

ungdomsuddannelserne men det undrer mig

at venstre så ikke kan støtte det her lovforslag og det undrer mig også at ordføreren kan hævde at der ikke er blevet lyttet til dem der skal udmønte lovforslaget

lyttet til rektorforeningen og erkendt at de tal fra uni c der blev brugt i forbindelse med finanslovforhandlingerne i november ikke var retvisende og at der derfor nu

to hundrede og seks million kroner årligt til fuld indfasning mod en

det er dog et klokkeklart eksempel på at der er blevet lyttet

rektorforeningen har jo afgivet sit høringssvar hvor de siger at det hele er underfinansieret efter man fandt de ekstra penge

man stadig væk fra rektorforeningen som har ansvaret for at implementere den her lov

gerne ansvaret for fem og halvfems procent målsætningen og så kan vi undre os over at man går ind og stiller krav til klassestørrelserne på gymnasierne men ikke gør det på erhvervsgrunduddannelserne har de ikke også behov for at få gjort op med

et frafald som nok er større hvorfor har man glemt dem

i første omgang og så er der derudover aftalt en lang række tilpasninger som øger fleksibiliteten og gør det nemmere at opnå den her nødvendige kapacitet og fordeling af eleverne det er bare et eksempel på at der er blevet lyttet i høringsfasen

lovforslaget er spild af penge fordi

antallet af elever i klasserne og elevernes mulighed for at gennemføre uddannelsen men er ordføreren ikke enig i at der er en analyse fra uni c der viser at klassekvotienten faktisk har betydning for de ressourcesvage elever når det kommer til eksamensresultater og gennemførelsen at man ikke behøver være professor for at indse at det ikke er muligt for en lærer at nå lige så godt rundt omkring fem og tredive elever som det er at

tyve elever og at

lærerne mener at det er ulige noget nemmere at få en hel klasse igennem de tre år jo færre elever der er i klassen nogle elever siger også at de mister motivationen og koncentrationen

antallet af elever i klasserne ikke betydning

siger at der ikke umiddelbart er en sammenhæng mellem antallet

til et høringssvar der siger at man kan måle at skolernes

mulighed for at gå ind og tilpasse klassestørrelser holddannelser og

lave lektiecafeer og så videre har en klar effekt på gennemførelsesprocenten det er det jeg forholder mig til jeg tror at når man vil sende elever ud at køre fem kvarter med offentlig transport for derefter at gå i skole en hel

på frafaldet jeg tror ikke at mange elever

topmotiverede op om morgenen hvis de skal stige på en bus eller et tog klokken

vil være de negative konsekvenser af det her forslag og det er jo noget som man slet ikke har taget stilling til

et lovforslag der udelukkende henvender sig til de større byer hvor der er mulighed for at vælge alternative gymnasier det er der ikke ude hvor der er langt mellem husene

er at venstres ordfører om at

kommet fra gl altså gymnasielærernes fagforening og fra dgs danske gymnasieelevers sammenslutning

de studerende og fra gymnasielærerne men jeg synes bare at når man

er rektorerne vel også det fordi rektorerne sidder et sted hvor de skal binde det hele sammen de skal binde pædagogikken sammen de skal binde økonomien sammen og de skal binde motivationen hos de studerende sammen med det hele så det må være her at

de kan nemlig også se at det kommer til at få en konsekvens

sine studerende her tænker jeg på lektiecafeer her tænker jeg på ansættelse af en psykolog på en skole til de elever der har

en socialrådgiver det er jo noget af det

skære flødeskummet væk det kunne for eksempel være de penge som rektorerne i dag bruger på reklamer når

er ude i klasselokalerne de lærere

klasselokaler de elever som

og stress fordi de sidder for mange elever i klasserne

de studerende om at der er for mange elever der ikke kan få den studieretning de gerne vil have fordi de bliver ramt af klasseloftet der er for mange studerende

køre i bus i op til fem kvarter hver eneste morgen og køre forbi det gymnasium der ligger tættest på dem

for eleverne at der bliver færre elever i klasserne

som de studerende ikke har forholdt sig til

at få en ungdomsuddannelse er den bedste vej til videreuddannelse og til arbejdsmarkedet og det er regeringens mål at mindst fem og halvfems procent af en ungdomsårgang

en ungdomsuddannelse i to tusind og femten for at vi kan nå det mål

forbedringer på ungdomsuddannelserne socialdemokraterne ønsker derfor generelt at øge kvaliteten på ungdomsuddannelserne herunder de gymnasiale uddannelser som udgør den primære vej til videregående uddannelse der er blandt andet behov for at nedbringe klassestørrelserne der mange steder er blevet en alvorlig barriere for god indlæring jeg er derfor rigtig glad for at vi i dag i folketinget skal førstebehandle forslag til lov om et fleksibelt klasseloft på otte og tyve elever i de gymnasiale fuldtidsuddannelser det er vigtigt at vi fastholder fokus i den her debat enhver der som elev eller underviser har prøvet at være i et klasselokale hvor der skal undervises og foregå læring ved at antallet af elever i mange tilfælde har betydning for kvaliteten af læringsprocessen og det udbytte som den enkelte elev får

undervisningen og når det handler om at skabe et så godt undervisningsmiljø som muligt

som elev skal have mulighed for at være aktiv og tilegne sig viden kundskaber og færdigheder

mulighed for at stille spørgsmål og give svar og når man som underviser skal have mulighed for at etablere en kontakt en relation til sine elever

så er det altså ikke lige meget om der er fem og tredive

fordi det sikrer eleverne bedre pædagogiske rammer for undervisningen og fordi det sikrer mod en generel overfyldning af klasserne der bliver mere tid til den enkelte elev som dermed lærer mere

dermed også vil blive mindre udsat i forhold til frafaldsproblematikken

lovforslaget har været sendt i høring

af de fem og tredive hørte har nitten afgivet høringssvar og der er en bred tilslutning til intentionen med lovforslaget om at sikre bedre pædagogiske rammer for de gymnasiale fuldtidsuddannelser og det er glædeligt socialdemokraterne mener at de lavere klassekvotienter øger muligheden for at skabe en kvalificeret undervisning som modvirker frafald og lovforslaget tager altså afsæt i den præmis at eleverne lærer mere og frafaldet bliver mindre når der er færre elever i klasserne lovforslaget ændrer ikke rammerne for ledelsesrummet for eksempelvis rektorerne og anfægter ikke ledernes mulighed for at udbyde oprette og eventuelt samle studieretninger i klasser med flere studieretninger

at det fleksible klasseloft på otte og tyve kun gælder stamhold og ikke valgfag eller andre holddannelser på et gymnasium hvor der sagtens kan komme til at sidde flere end otte og tyve elever i klassen så alle de fine ord

ved at sidde færre elever i klassen

ikke til at gælde al undervisning på gymnasierne der vil

der vil opleve at de kan sidde rigtig mange elever i klassen er den undervisning ikke også vigtig er det ikke også vigtigt der at læreren kommer rundt til hver enkelt elev og at den enkelte elev oplever at der er mere tid med læreren er det ikke bare

ordføreren bruger når det nu ikke gælder al undervisning på gymnasiet

et stort og vigtigt skridt i forhold til at vi nu sikrer at der er et fleksibelt klasseloft på otte og tyve elever

stort og vigtigt skridt i forhold til at

er med til at holde en regering flydende som ikke vil tage skridtet fuldt ud og sikre at der kommer kvalitet i al undervisning på gymnasiet

klasseloft kun gælder i stamklassen og ikke i al undervisning der bliver gennemført på gymnasierne

så alle de gode intentioner som ligger bag det her

tilfælde har betydning for undervisningen hvor mange elever der er i en klasse men man kan godt i nogle tilfælde forsvare

gymnasierne kan organisere undervisningen i forhold til

er at vi skal have et fleksibelt klasseloft

dette lovforslag skal forbedre altså en forbedret indlæring mere tid med underviseren og

at sætte en målsætning

for en positiv forandring vi ønsker at opnå det er fuldt ud muligt

og eksempelvis frafald og at der er en sammenhæng mellem klassekvotienter og den kvalitet

af analyser som viser at det har betydning for eksempelvis de ressourcesvage elever når det kommer til eksamensresultatet at der er færre elever i klassen man behøver ikke at være professor for at indse at det ikke er muligt for en lærer at nå lige så godt omkring fem og tredive elever

undervisning der skaber kvalitet og modvirker frafald og det er det vigtige fokus for mig

hvor regeringen har skåret

samtidig afsætter vi

så ønsker man ikke

en målsætning for parametrene sådan at vi kan se om det rent faktisk

kunne følge området her og også kunne aflæse de positive virkninger det her forslag vil have som tidligere nævnt

der er en klokkeklar forskel på man som elev

kvaliteten af undervisningen og

som ministerium og som parti at klassestørrelsen er en barriere

fokus her altså otte og tyve elever i forhold til eksempelvis fem og tredive er jeg sikker på har betydning og det er ikke kun noget

en analyse fra uni c viser også at klassekvotienten har en betydning

elever når det kommer til eksamensresultatet det er ret vigtigt også i en tid hvor vi ved at der kommer rigtig mange elever til gymnasierne

og godt for det men også nogle elevtyper som er noget forskellige fra tidligere ikke alle er umiddelbart uddannelsesparate jeg er helt overbevist om at også for den gruppe af elever har det stor betydning hvor mange elever der vil være i klassen

man opleve at man skal ind og skære andre steder for man skal jo ligesom have budgetterne til at hænge sammen og det man så kommer til at skære i

alle de andre gode ting som netop er med til at sørge for

en mærkelig fornemmelse at stå som socialdemokrat

kan risikere at sørge for at vi ødelægger de fastholdelsesinitiativer der er lokalt

modvirker det enkelte gymnasiums mulighed for at

undervisningen og lave pædagogiske tiltag mentorordninger og støtteordninger og så videre det er der sagtens mulighed for også fremover

at vi også kan kvalificere undervisningen på vores ungdomsuddannelser

være med til at bakke op om lovforslaget her fordi det så tydeligt

støtte l en hundrede og tredive fordi der er merudgifter der skal finansieres via skattestigninger

misfoster der skal tvinge de selvejende institutioner til at handle på en måde

er imod deres egen logik deres egen logik har siden selvejets og taxameterbetalingens indførelse i to tusind og syv været at få så mange elever ind i klasserne som muligt for det var det de fik penge for og økonomisk overlevelse blev med den nye ordning jo ikke en selvfølge

ved at nægte ham muligheden for at gøre klasserne større end otte og tyve elever i gennemsnit på hver årgang først har man altså givet frihed til selv at disponere og siden da man indser at dispositionerne kan skade

indsnævres friheden via et administrativt loft det er naturligvis en dårlig og bagvendt måde at lovgive om skoler på det ville være bedre at ændre incitamentsstrukturen grundlæggende i stedet for blot at lave et administrativt loft hvis skolerne udelukkende skulle overleve

ville de ikke stoppe så mange elever ind i klasserne de private skoler har i høringssvaret til lovforslaget svaret at

betydning for dem fordi de ikke har så store klasser det skyldes til dels deres bygninger der er af ældre dato og har mindre

det også har noget at gøre med at det giver bedre resultater at have mere overskuelige klasser med færre elever jeg tror det jeg mener og jeg ved af egen erfaring som gymnasielærer at man kan give en bedre undervisning i klasser på otte og tyve end i klasser på to og tredive elever antallet giver jo ikke i sig selv en bedre undervisning men det giver læreren en mulighed som kan udnyttes og dermed stilles eleverne generelt bedre

dansk folkeparti er derfor positive over for ønsket om de mindre klasser men vi mener at forholdene på skolerne skal forbedres på en anden måde

l en hundrede og tredive selv om vi har

men vi vil opfordre til at man ved et større gennemsyn af finansieringssystemet for gymnasierne forsøger at ændre på selve incitamentsstrukturerne i stedet for at man laver en dyr og overfladisk

gymnasierne overgik til selveje og bygningerne skulle sælges skete det efter

gode initiativer

er en pulje til kapacitetsudvidelse for de gymnasier

for private sundhedsforsikringer og så videre

kunne gennemføre en ungdomsuddannelse den her uni c

undersøgelse som vi har omtalt flere gange i dag viser jo

løses på den her måde altså man laver ikke god lovgivning ved at

noget skidt oven på noget som

vi skal dreje på for at få ændret på de her incitamentsstrukturer der tror jeg

kritisk gennemgang af taxametersystemet vil give

siger at det gør en forskel hvor mange elever der er

at vi jo fra politisk side skal pille ved de incitamenter

end de første elever det der koster er at oprette nye hold jeg mener at der må være masser af muligheder man kan se på vi har ikke en fast færdig plan men vi bryder os ikke om det her

som vi mener er en overfladisk symptombehandling

lovforslag vi mener at det må kunne gøres bedre på andre måder og vi mener at det er bedre at undersøge de andre måder før

det er jo en fantastisk fornøjelse at få lov til

som gymnasieeleverne har kæmpet for

ung politiker skal man jo nogle gange høre på

men men måske er det meget heldigt at vi er nogle her i salen som faktisk kan huske hvordan det er at gå i gymnasiet jeg er selv fra aabenraa vi var omkring de

otte og tyve elever i klasserne

en og tredive eller to og tredive i

kigger man i rapporten fra uni c

kan vi se at klassekvotienten på stx er steget fra seks og tyve

inden for få år samtidig med at klassekvotienten

at sætte en grænse engang var der en grænse på fire og tyve elever i klasserne som man så valgte at give midlertidig dispensation fra

blev den her dispensation aldrig specielt midlertidig tværtimod endte det med at man helt afskaffede grænsen

dengang man havde en grænse på fire og tyve elever byggede man jo klasselokalet til at der skulle sidde fire og tyve elever i

klart at hvis ikke vi gør noget ved udviklingen

derfor er det her er et vigtigt politisk signal om

en forsvarlig størrelse for klasseloftet er jo et politisk signal om

tid mellem lærer og elever vi tror på at der skal være gode pædagogiske rammer for undervisningen

for at diskutere hvordan vi kan forbedre undervisningen og udvikle det pædagogiske og didaktiske

det brænder jeg også rigtig meget for og det glæder jeg mig til at vi også skal i gang

klasseloftet som jeg har det med minimumsnormeringerne i vores daginstitutioner vi skal sikre at der er tid til det enkelte barn eller den enkelte elev

jo lettere er det for læreren at nå rundt det betyder især noget for de elever som måske har lidt svært ved det og som føler at det er vigtigt at der er tid til dem når de har brug for hjælp så de bevarer motivationen og koncentrationen i radikale venstre synes vi at vi

og vi har fundet frem til en model som er fleksibelt

mellem de gymnasiale uddannelser

har vi åbnet for den mulighed at man godt

på en lang bustur på den måde sikrer vi at vi får et klasseloft på otte og tyve elever

der samtidig er fleksibilitet de steder hvor der er langt mellem gymnasierne det gør en forskel at vi har et klasseloft i folkeskolen og det kommer også til at gøre en forskel

et klasseloft på vores gymnasier så selv om der bliver

glæder jeg mig rigtig meget til at tage den både her i salen og i udvalget og hvis nogle af

faktisk efter nogle år med de her meget høje klassekvotienter besluttede sig for at lave mindre klasser fordi det var et rigtig stort ønske fra lærerne

stadig væk optaget af konkurrenceevne

at nedbringe gennemsnittet i klasserne

dengang man havde et klasseloft på fire og tyve elever var det det man reagerede på da man havde et klasseloft på otte og tyve

er det netop fordi vi gerne vil give skolerne incitamenter til at holde klassestørrelsen nede for

så mener ordføreren virkelig ikke at man kunne have lavet en anden ordning som ville have respekteret gymnasiernes

hvordan kan det lade sig gøre at lave en ordning som på

er noget fleksibilitet ude på uddannelserne

vi synes jo bare fra konservativ side at man skal prioritere det der virker

her to hundrede og seks million kroner om året på eksempelvis at give flere timer

både i indland og i udland at det hæver det faglige niveau

flere elever og man ønsker en bedre kvalitet mere indlæring

at de får hjælp af læreren når de har brug for det jeg har det lidt med det her klasseloft ligesom jeg har det med diskussionen om minimumsnormeringer i vores daginstitutioner

mellem lærer og elev

hvad man har gang i ude på skolerne

at man skal arbejde med at lærerteamet er opmærksom på den enkelte elevs læringsstil at den enkelte elev er bevidst om egen læringsstil at man laver systematiske evalueringssamtaler

er nogle smagsdommere som laver nogle uvidenskabelige undersøgelser hiver man så dem frem i stedet for at trække frem hvad

den danske forskning kan bedrive det synes jeg er fantastisk

at man skulle underkende forskningen for

at klassekvotienten har betydning for dels hvor meget tid lærerne har til eleverne

meget eleverne føler at de får hjælp fra lærerne

kan få et botilbud hvis man går på erhvervsskole

lagde snittet det samme sted

også lagt op til at vi skal evaluere effekterne af det her på et tidspunkt og der er det da helt oplagt at det er en af de ting vi tager med

egne af landet hvor det ikke er muligt at sende en elev videre til et andet gymnasium er det helt i orden

elever ind i klasserne men præmissen

gennemførelsesprocenten og at man får mere mere ud af undervisningen hvis der er færre elever i klasserne hvorfor gælder præmissen så ikke derude hvor der er længere mellem husene

at man skal køre det helt på den stramme måde jeg synes at

man vender argumentationen lidt på hovedet her

den at der nogle steder i danmark er så langt mellem gymnasierne

rigtig fine dejlige ord om minimumsnormeringer og klassekvotienter

ordførerens tale er et udtryk for

at næste finanslov

på vores erhvervsuddannelser

holdstørrelserne på vores erhvervsuddannelser

der netop er tid mellem lærere og elever

også får en diskussion om hvad

vi aldrig når længere end til diskussionen om

klasseloftet nu er strikket sammen på den rigtige måde eller ej er jo at så når vi slet ikke til at diskutere

enormt optaget af at vi kan blive endnu bedre til at bruge forskellige undervisningsmetoder og til at styrke det pædagogiske og det didaktiske

fastsætte et fleksibelt klasseloft på otte og tyve elever per klasse

til alle de ekstra elever som er stødt til de senere år vi stiller krav

give dem de bedste rammer for læring det bliver ikke nemmere at forstå pythagoras læresætning demokratiets opståen eller at tæske sig igennem tyske verber hvis man bliver stuvet ind i et alt

klasselokale hvor enkelte må tage til takke med en plads i vindueskarmen det må unægtelig være svært at gennemføre tre år i gymnasiet og få en kvalitetsuddannelse uden en stol og et bord det fleksible klasseloft er et vigtigt skridt hen imod vores ambition om at fem og halvfems procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse men også få en god kvalitetsuddannelse lovforslaget vil medføre at eleverne vil have lettere ved at få lærerkontakt i undervisningstimerne

for mange elever helt essentielt for at kunne bevare motivationen for tre års uddannelse

gælde for elever som starter i de gymnasiale uddannelser

at jeg i dag på vegne af

et bestemt antal jo ofte lig med god kvalitet det gør sig jo

at klassestørrelser ikke har betydning for det faglige niveau eller en bedre fastholdelse af eleverne

jeg kan godt forstå lysten til at sidde indsvøbt i sin

viser også og det håber jeg gør indtryk på de konservatives ordfører at for ressourcesvage elever har det en betydning for om de kan gennemføre og få en ordentlig uddannelse

banen at sige at

det var de sagde

andre støttefunktioner

stemme et lovforslag igennem som betyder at de fastholdelsestiltag som

i rigtig rigtig mange år der sidder en ordfører hernede som har været formand for samme organisation og vi ved

et system i danmark hvor unge mennesker sidder i vindueskarmen igennem deres

den forudsætning at syv og tyve elever

til den kritik der havde været

fint sammen nu

ikke være rigtigt at gymnasierne skal polstres i det uendelige

vil gerne sige tillykke til generationer af gymnasieelever som har kæmpet for at få et loft på klassekvotienten

og de har stået lige herude

med til at kæmpe for at ingen elever skulle sidde i vindueskarmen og modtage undervisning og at lærerne skulle have tid til den enkelte elev

holdt på slotspladsen i to tusind og seks til en demonstration i silende

det er lykkedes at få et loft så til

med til at skabe mere lighed i vores uddannelser der burde jo

på alle hold i vores uddannelsessystem lige fra folkeskolen og op til vores videregående uddannelser på pædagoguddannelsen

sidder de for eksempel tres studerende på et hold

ungdomsuddannelse man går på men når det

tyder alt på at antallet af elever i klassen og antallet af elever per lærer

at mange af parametrene omkring frafaldstruede elever hænger sammen med klassekvotientens størrelse

samtaler mellem forældrene og eleven

større effekt hvis klasserne er mindre det vil altså sige at en lavere klassekvotient er forudsætningen for at alle de andre ting som kan forhindre frafald

i to og tredive elever men vi var kun atten da vi kom til tredje g det er fjorten elever der er faldet fra og

et loft på klassekvotienten og hvis mine lærere

at hjælpe alle elever

et rigtig vigtigt skridt til at nå dertil

klasserne

bliver det sværere for læreren at finde ud af hvem der er med i undervisningen og hvem der ikke er med i undervisningen

går altså selvsagt ud over de elever som

få hjælp til de ting som de gik glip af i undervisningen

skal nok klare sig

vi skal så skal vi have uddannelser hvor man kan være med uanset hvilken baggrund ens forældre har og igen er et loft på klassekvotienten et rigtig godt skridt på vejen til at nå dertil

forudsætningen for at alle de andre gode initiativer vi kan lave for at fastholde eleverne på ungdomsuddannelserne er en lav klassekvotient det er simpelt hen forudsætningen

noget hvor mange elever der sidder i klasserne

at falde fra og for de elever som kommer fra hjem hvor det

klasser øger de unges muligheder for at tage en videregående uddannelse og jeg tror at alle partier i folketinget er interesseret i

en videregående uddannelse antallet af elever betyder også noget for koncentrationsevnen og selvfølgelig for lærernes muligheder for at differentiere undervisningen og

udfordres

at der er en lærer man kan tale med og diskutere tingene med ligesom eleverne får mere ud af det skriftlige arbejde hvis der er tid til at give feedback og vejledning

i øvrigt mener jeg at det vigtigste er at lytte til

viser at otte og fyrre procent af underviserne på universitetet mener

fru rosa lund om det her

til gymnasieeleverne om to eller fire år når vi måler det og kan se at det har gjort en forskel

klassekvotienten kommer til at højne det faglige niveau

det som jeg synes er det vigtigste

vi får en bedre gymnasiereform

tror sådan set at hvis vi skal have at

en stopper for den tidlige specialisering

gymnasieeleverne klar til universitetet

målsætninger for sådan

når vi følger op på det om nogle år

procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse

klassekvotienten er en måde hvorpå vi kan opfylde

vi alle sammen herinde er enige om vi gerne vil opfylde

evalueret effekterne af det her lovforslag og sige tillykke til gymnasieeleverne

at gymnasierne overbooker i starten af året fordi frafaldet

i vindueskarmene det var lige som aldrig den samme

nogle gange tre afhængigt af hvor mange af stolene fra mit klasselokale som var blevet stjålet

i de halvtreds minutter som vores undervisningstime varede

hvor klasselokalerne er bygget

op mod to og tredive elever i klasserne det giver sig selv

er fire og tyve seks og tyve eller otte og tyve stole i et klasselokale

i vindueskarmen eller nogle der er nødt til at sidde på gulvet det synes jeg sådan set er

nok i sig selv og så vil jeg sige

da netop er dem vi skal tage udgangspunkt i når vi laver politik

til at gymnasielærerne og gymnasieeleverne rigtig gerne vil have det her loft

riisager nu som ordfører

på otte og tyve elever er det jeg vil kalde et eksempel på den gode viljes holdeplads

mens man glædes over at være i besiddelse af den gode vilje hvis bare viljen er god er resultatet mindre vigtigt

vi ønsker resultater frem for symbolpolitik

i en stadig stigende strøm af skattebetalte omsorgstilbud som morgenvækning morgenmad lektiecafé

går det faglige niveau fløjten en undersøgelse fra altinget viser at otte og fyrre procent af underviserne på universitetet mener at det faglige niveau er faldet efter gymnasiereformen mens både den tidligere regering og nu denne regering har blikket stift rettet mod hvor mange der gennemfører en ungdomsuddannelse skrider det faglige niveau for hvad de unge får med sig når de spyttes ud i den anden ende

fem og halvfems procent af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse og hvorfor så ikke køre dem alle sammen igennem gymnasiet det er allerede i dag langt over halvdelen af en årgang der gennemfører en gymnasial uddannelse

vundet for vi svigter de unge en eksamen fra gymnasiet er ingen fribillet til det gode liv

og desuden ikke forstår at analysere og producere opgaver på et højt fagligt niveau er hverken eksamensbevis eller hue

den unge til at yde det ypperste en gave den unge kan tage med sig ud i verden uddannelse med et højt fagligt niveau giver den unge frihed til at vælge hvad livet skal bruges på frihed til at tage den uddannelse der frister og få det job man ønsker i danmark eller i udlandet

og så kaster den et trecifret millionbeløb efter et fleksibelt klasseloft der skal nedbringe det gennemsnitlige antal elever

klasse med en elev

at vide hvor mange penge er afsat

gør regeringen et ubehageligt indhug i de selvejende gymnasiers ret til at lede og agere frit ved at binde ressourcer og lægge klassekvotienten ind i faste rammer sender ministeren et klart signal om at gymnasierne ikke kan vide sig sikre på deres ret til selv at lede at gymnasierne i sin tid blev gjort til

med l en hundrede og tredive lægger børne og undervisningsministeren an til at stække gymnasiernes frihed ministeren vil sikkert i sin tale redegøre for der er grund til at gennemføre l en hundrede og tredive det vil nemlig føre til et mindre frafald mere tid med læreren og bedre faglige resultater

at fastlægge målbare mål for det fleksible klasseloft på gymnasierne

om det har nyttet det vil ministeren ikke hun holder fast i sin overordnede fem og halvfems

målsætning hvilket umuliggør en kvalificeret evaluering af l en hundrede og tredive når jeg mødes med repræsentanter for ungdomsorganisationer for at diskutere uddannelsespolitik siger jeg til dem

fagligt niveau og forlang noget for pengene

for

udvikle lærernes relationskompetencer så lærerrollen understøtter en tæt og tillidsfuld lærer elev relation at lærerne udviser empati over for eleverne og anerkender elevernes tilstedeværelse og præstationer på det niveau

er er tid til den enkelte elev i klassen

det ser jeg som meget uansvarligt i en situation hvor det faglige niveau på gymnasierne

som fru lotte rod jo lige præcis også siger vi kan styrke ledelsen og underviserne vi kan evaluere gymnasierne på deres resultater vi kan forbedre vilkårene for private udbydere så

gå ud og bruge så mange penge på noget som man ikke

ind og som ikke krediterer dem for at hæve det faglige niveau

vejledning og lektiecafeer

tillid til rektorerne og hvis ordføreren gerne

det faglige niveau derfor så jeg gerne at vi kigger på hvordan

diskutere om faglighed er lig med test

i at forudsætningen er at eleverne

er ordføreren enig i at en god trivsel

overhånd sådan at man

koncentrere omsorgstiltag om unge som sidder yderst på stolen de unge mennesker vi talte om tidligere

da vi talte om stu

på omsorgstiltag

dele morgenvækning psykologhjælp og mentorordninger så kommer de ud i den anden

det kan man se når man kommer ind på universiteterne at se at svigte de unge mennesker i stedet for

sige du skal hoppe herop

en ungdomsuddannelse ville bedre kunne opnås

og at vi skal hæve kvaliteten men vi er uenige i midlet hertil som

at der egentlig er bred tilslutning til intentionen i lovforslaget om at sikre bedre pædagogiske rammer det er vi jo også fuldstændig enige i men en række høringsparter finder ikke at gennemførelsen af et fleksibelt klasseloft vil medvirke

debatten fremhævet at det ikke er klassekvotienten som har betydning for om eleverne flytter sig fagligt og det bakkes op af forskerne

for et klasseloft danske og faktisk også en række internationale

til gengæld at antallet af timer har stor betydning det gælder jo også i folkeskolen

stedet for at lave et klasseloft burde man måske have arbejdet henimod at eleverne skulle have nogle flere timer hvis man ville have sikret et fagligt løft flere rektorer udtrykker også bekymring for klasseloftets indvirkning på planlægningen og styringen lokalt

selvejende institutioner hvor skolernes bestyrelser var ansvarlige for bygninger budget og undervisningens gennemførelse dette forslag er derfor også et slag mod selvstyret og friheden til selv at træffe de faglige og pædagogiske beslutninger og hensyn

det overhovedet vil betyde et kvalitetsløft at indføre et klasseloft

så konkluderede børne og undervisningsministerens egne embedsmænd at de beregninger der blev brugt var forkerte og ikke var tilstrækkelige

efter at rektorforeningen havde været på banen i offentligheden og sagt at det afsatte beløb var alt for lavt

ganske enkelt forskel på virkeligheden og ministeriets beregninger ministeren tog en del af kritikken til sig og afsatte yderligere fem og firs million

tre gange så højt blev der endda sagt og hvad nu hvis beløbet viser sig at være for lidt jamen så vil det

betyde at skolerne så skal skære et andet sted

her er netop at besparelserne vil gå ud over de tiltag som skal sikre at eleverne rent faktisk bliver fastholdt på gymnasiet

som står først for tur når der skal reduceres og når der mangler penge og der bliver altså kun en taber i det her og det er alle de elever som risikerer at falde fra på grund af et stykke symbolpolitik fra

bedre når der skal være færre i en klasse

skal der oprettes flere klasser det har måske ikke været så stor en del af debatten i dag men flere fagpersoner har forudset at mange gymnasier vil opsætte barakker og pavilloner for at kunne huse de ekstra klasser det kan ikke være fremmende for trivslen og jeg køber ikke præmissen om at der er sat penge nok af til alle de barakker der skal opsættes så end ikke de fysiske rammer antages at blive forbedret nogle elever kan også risikere ikke at komme ind på deres drømmegymnasium og vil dermed få meget langt til deres uddannelsessted det er ikke hensigtsmæssigt og det er

har forsøgt at dække sig ind med at laves dispensationer i særlige tilfælde

tilfælde så af hensyn til elevernes fastholdelse og deres videre udvikling

kan konservative ikke støtte lovforslaget

man kan jo se hvor vigtigt

meget alle politikere brænder for det her så uanset at vi

tak for en fantastisk debat i dag det er uhyre

sådan en velkvalificeret debat

afgørende her er jo netop at institutionerne altså gymnasierne selv

uddannelsesinstitutionerne til at de så skal have så og så mange jeg synes det må være op til den enkelte skole

man en midlertidig dispensation som bare aldrig

flere og flere elever i klasserne

og meget kraftigt signal

holder vores klassestørrelser på et fornuftigt niveau og anerkender ordføreren ikke at de incitamenter vi laver her i folketinget

at der bliver sagt at klassestørrelsen ikke har betydning for et bedre fagligt niveau

målet for os er jo det samme når man har hørt diskussionen

der så rent faktisk kan sikre en kvalitetsstigning og en fastholdelse når så mange

lytter jeg altså til det og så vælger jeg at sige

da godt undre mig over at det fleksible klasseloft så ikke er på syv og tyve elever

fremsat nu jo netop gå på syv og tyve elever og ikke otte og tyve elever

for bygningerne og så siger vi jamen syv og tyve elever i klassen

man fortsætter med det klasseloft på otte og tyve

som så efterfølgende blev korrigeret fordi der havde været nogle usikkerheder

lidt søgt diskussion og egentlig også en diskussion

specielt relevant når det handler om selve indholdet for

ministeren eller andre få at vide hvor mange

vi vil kunne fastholde med et sådant lovforslag her

mener at klassekvotienten ikke har en betydning

gerne have at ordføreren forholder sig til de

de argumenter som rektorforeningen kommer med er rigtig rigtig stærke

begrænset i deres planlægning

til gengæld har betydning i hvert fald ifølge dansk forskning er flere timer

gode input selv i usa som jo

at man ved at tilføre flere undervisningstimer vil kunne få mere tid mellem lærer og elever det

nødvendigvis sikker på at der med det her fleksible klasseloft

mentorordning og andre støtteordninger for mig er de initiativer så vigtige at jeg synes at man risikerer at gå på kompromis med dem ved at have en økonomi som

implementere det her uden at skulle ud at spare og vi ved jo at det vil være det første de sparer på

meget bredt flertal i folketinget som er optaget af at skabe nogle rigtig gode rammer for unge sådan at de

også glad for at

ønske der har været i rigtig mange år som det også

der kommer et loft over antallet af elever i de gymnasiale uddannelser

at der simpelt hen bliver nogle bedre rammer for kvaliteten i undervisningen

et loft der træder i kraft sådan at der i gennemsnit otte og tyve elever på en årgang når de nye første gere starter og det gælder både for det almene gymnasium det gælder handelsgymnasiet

jeg mig rigtig meget til at byde de nye elever velkommen når de starter vi har

at der er en høj kvalitet så der kommer

faglighed og sådan at flest muligt gennemfører

og fra elevorganisationerne

hvor der er kommet flere og flere elever i klasserne

til gymnasium fra uddannelsesretning til uddannelsesretning

elever i klasserne nogle steder

der har været to og tredive tre og tredive fire og tredive elever og selvfølgelig betyder det noget for den pædagogiske ramme for undervisningen hvor mange elever der er

ordfører sagde det meget præcist med udgangspunkt i egne erfaringer som gymnasielærer

fem og tredive elever det giver altså nogle bedre muligheder for kan levere god undervisning hvis der ikke er propfyldt med elever i klasserne

rigtig glad for at vi i dag kan sige

der har fulgt med i den meget levende debat der har været over et antal måneder

økonomien omkring det fleksible klasseloft på maksimum og tyve elever ved at der har været en meget intens dialog ikke mindst med rektorforeningen

også rigtig fint at det er lykkedes at finde de ekstra fem og firs million kroner

er korrekt som det også er blevet sagt herfra at der har været uenighed

det talgrundlag der skulle til sådan at der rent faktisk kom de fornødne midler ud til

nogle af gymnasierne havde indberettet klassestørrelsen

studieretningsklasser

der ligger til grund for de ekstra fem og firs million

kommer to hundrede og seks million kroner

er for at kunne gennemføre det fleksible klasseloft på

byggede det på en økonomisk beregningsmodel

syv og tyve elever i klasserne

og det betyder at gymnasierne har stadig bedre muligheder for at give gymnasieeleverne en rigtig god

at gymnasierne skulle opspare rigtig mange penge i overskud intentionen har jo netop været at de selvejende institutioner fik en bedre mulighed for at kunne investere

herunder at der ikke skulle være alt for mange elever i klasserne

målet er at de selvejende institutioner skal have et råderum for

de forskellige uddannelser studieretninger profiler og så videre

kvalitet i undervisningen herunder at der ikke alt for mange elever i klasserne

konsekvens af tidligere aftaler også med den tidligere regering

målsætning om at fem og halvfems procent af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

af elever i klasserne er ét element blandt flere

flere gennemfører det

er muligt at evaluere hvordan det går med

en drøftelse med evalueringsinstituttet eva

herunder også om ungdomsuddannelsesstedet ligger i et område hvor der

kommer fra såkaldt uddannelsesfremmede hjem og som måske skal have en lidt mere håndholdt indsats men

sagtens kan gennemføre med et rigtig fint resultat

sige at vi synes det er relevant at diskutere om man kan måle effekten af klasseloftet og det er vi så i gang med at diskutere med evalueringsinstituttet om kan lade sig gøre

karakterer nogle på trivsel nogle på motivation

særligt solidt fodfæste i

betyder noget for at man får mere ud af sin undervisning hvis

alt for mange elever per lærer

er bare ikke særlig meget hvis man overhovedet skal sige noget

det ud til at klassestørrelsen betyder

personligt tror er utrolig vigtigt hvis vi skal have alle med

i forhold til ungdomsuddannelserne til at give lige den ekstra hjælp til dem

alle mulighederne for at gennemføre en god ungdomsuddannelse derfor er

at de gerne ser at vi går ind og kigger på hele taxametersystemet jo også noget regeringen har som en målsætning både at kigge på det såkaldte sociale taxameter

taxameter der tager udgangspunkt i

geografiske forskelle der måtte være imellem uddannelsesstederne og det er noget som vi i regeringen

ministeren forholder sig til de mange høringssvar som finder den her ordning med

skal de være så lidt administrativt tunge som muligt

også en ret enkel model

i folkeskolen og det er selvfølgelig de selvejende institutioners ansvar at leve op til den lovgivning der er og det er noget som der så

i forhold til de helt almindelige kvalitetsredskaber som der i øvrigt er når man skal se om der bliver levet op til den lovgivning som kommer

administrativt lettere kigger vi selvfølgelig på

tilslutning til intentionen med lovforslaget om at sikre bedre pædagogiske rammer for de gymnasiale fuldtidsuddannelser men en række høringsparter finder ikke at gennemførelsen af et

hertil vi er jo sådan set fuldstændig

selv i høringssvarene

at gymnasielærerne helt entydigt synes at det er en god idé gymnasieeleverne synes helt entydigt

er skeptiske på en række punkter jeg tror nu alligevel at rektorerne er glade for de to

i mit svar svar til den konservative ordfører hvis det viser sig i

det her handler måske mere grundlæggende om at hvis man er rektor vil man godt have lov til at

blander sig mindst muligt andre steder fra derfor er det jo et politisk valg at vi her i folketinget

at der bliver samlet flere og flere penge op i den almene del af den gymnasiale sektor så der er

gennemsnitligt overskud på omkring en milliard kroner dem synes vi

at rektorerne altså lederne for de her selv

noterer mig at ministeren

som vil indskrænke gymnasiernes ret til

enhedslistens at der skulle være et loft for antallet af elever i gymnasierne fordi vi kunne se at

steg og steg år efter år

bedre rammer til elever og lærere for at få kvalitet i undervisningen

som selvejet skal fungere inden for og det synes jeg er en vigtig diskussion der skal være vi synes i regeringen at der skal være nogle rammer for

at man begynder at konkurrere meget aggressivt med

at markedsføre sig på forskellige ting for at tiltrække elever fordi det jo betyder at man kan få flere penge til gymnasiet

et problem hvis man for eksempel bruger rigtig rigtig mange penge på annoncer i stedet for

til gymnasium men ikke desto mindre vil det

vil jeg mene at

elever i klasserne men en af de ting som også ligger i det er jo at vi har

kigget på den optagelsesbekendtgørelse der

set nogle enkelte gymnasier som har opstillet helt egne profiler som ikke har været begrundet i hvad det er for et uddannelsesindhold man skal optages på som elev

har kigget på den optagelsesbekendtgørelse og

jo ikke være rimeligt at man skal kunne sortere elever på nogle andre ting

kan blive optaget på et gymnasium med de studieretninger der er

er det en unødig politisk indblanding nej

passer til den profil der er på gymnasiet

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til børne og undervisningsudvalget hvis ingen gør indsigelse

det som vedtaget det er

af en del af satspuljeaftalen for to tusind og tolv og en opfølgning på barnets reform hvor hensigten er at styrke indsatsen over for udsatte børn og unge lovforslaget består af syv elementer der skal forbedre vilkårene for udsatte børn og unge det første element af forslaget handler om at sikre bred udnyttelse af visos viden viso er en organisation med en faglig ekspertise inden for området udsatte børn og unge med lovforslaget skal viso i højere grad

rådgivning af kommunerne ved besøg i kommunerne det andet element handler om det ministeren kalder for

under nogle særlige omstændigheder kan kommunen trænge ind i et hjem med udsatte børn uden retskendelse og uden beboerens samtykke

i en forventning om at det kan hjælpe nogle

de særlig grove sager hvor forældrene modarbejder kommunens kontakt og hvor der er mistanke om vanrøgt for eksempel som det var tilfældet i brønderslevsagen vi er dog bekymret for hvilken betydning forslaget

det nærmere i udvalgsarbejdet i det tredje element af forslaget foreslås det

i ssd ordningen ssd ordningen blev etableret i forbindelse med barnets reform

sikrer at en gruppe af myndighedspersoner omkring barnet én gang og i særlige tilfælde to gange vil kommunikere sammen for

denne ændring har karakter af en mindre revidering af ssd ordningen det fjerde element af forslaget handler om en styrkelse af efterværnet for anbragte unge dette er et element som jeg lægger ekstra vægt på unge der har været anbragt uden for hjemmet er ofte særlig udsatte senere i livet fordi de ikke har den

familie og netværk og fordi de ikke

bedst muligt videre i livet med dette forslag skal kommunen finde en kontaktperson til den unge der var anbragt umiddelbart inden den unge fyldte atten år og den unge

konkrete mål i forhold til beskæftigelse og uddannelse i handleplaner for unge fra seksten år og opefter

ja og det sjette element af lovforslaget har næsten karakter af en indrømmelse af en fejl fra socialdemokraterne og socialistisk

underretninger i det oprindelige udkast til barnets reform som venstre fremlagde sammen med den daværende regeringspartner de konservative var dubu et nationalt tiltag dubu er et it system der skal sikre at kommunerne får mellemkommunale underretninger og sikre at der er en bedre sagsbehandling

socialdemokraterne og socialistisk

eneste mulighed vi havde for

var så at gøre det til en frivillig ordning som det er på nuværende tidspunkt men dette forslag om mellemkommunale underretninger havde ikke været nødvendigt hvis ikke rød blok havde forhindret dubu i at blive landsdækkende i barnets reform i den syvende del af lovforslaget

udvide underretningspligten kommunerne imellem til også at gælde mellem grønland

blot fordi de flytter mellem vores to lande og det synes jeg er rigtig positivt lovforslaget skønnes at medføre kommunale

merudgifter på knap seks million kroner i to tusind og tolv og knap tolv million

tusind og tretten og frem og det finansieres gennem satspuljen i venstre er

videre udvalgsbehandling

på vegne af min socialordfører fru maja panduro

en række tragiske enkeltsager de seneste år hvor børn og unge er blevet svigtet og misbrugt på det groveste har synliggjort et behov for at foretage ændringer og justeringer i forhold til disse allermest udsatte børn og unge der er behov for at vi

som samfund bliver bedre og hurtigere til at reagere og til at handle vi skal sikre vores børn og unge mod overgreb og vi skal sikre at de får de bedste muligheder for at trives og få et godt liv med barnets reform tog vi flere tiltag der skulle forbedre vilkårene for de allermest udsatte børn og unge og med dette lovforslag tager vi endnu et skridt i den rigtige retning først og fremmest sikrer vi at oplysninger som er nødvendige for at beskytte barnet kommer til at flyde bedre gennem systemerne mellem kommunerne og mellem

der skal træffe beslutningerne og foranstaltningerne i forhold til

der er en stor udfordring i at sikre at regler overholdes og at de eksisterende muligheder for at yde den bedste indsats over for de udsatte børn og unge udnyttes den nationale videns og specialrådgivningsorganisation forkortet viso blev oprettet med det formål at sikre

rådgivning og vejledning af borgere og kommuner for at gøre det muligt for viso at yde den nødvendige rådgivning i de mest komplicerede og vanskelige enkeltsager vil det ofte være nødvendigt for kommunen at videregive oplysninger til viso om barnets eller familiens forhold i visse sager har det vist sig at forældremyndighedsindehaveren ikke har villet give tilladelse til dette med dette lovforslag letter vi adgangen til at kommunerne kan videregive oplysninger og få bistand fra viso for i praksis at sikre at kommunerne gør brug af visos rådgivning

at kommunerne kan få bistand fra viso også selv om forældrene ikke har givet samtykke til det i flere enkeltsager har der været problemer forbundet med at familier flytter fra kommune til kommune uden at oplysning og viden om familien i tilstrækkelig grad fulgte med eller blev håndteret i dag er det sådan at hvis en familie flytter fra en kommune til en anden og fraflytningskommunen finder at et eller flere af børnene har behov for særlig støtte

hvad de kunne bede om at få oversendt og hvad de kunne og skulle oversende det kan medføre en længere sagsbehandling

sagen i nogle tilfælde starter forfra eller at overgreb og omsorgssvigt er blevet overset fordi tilflytterkommunen har manglet

tilstrækkelige oplysninger eller har siddet med et fragmenteret og misvisende billede af familien derfor skal der sikres en styrkelse af den mellemkommunale underretning der indsættes et krav om at fraflytningskommunen af egen drift skal sende nødvendigt materiale til

og ikke først skal afvente en eventuel anmodning endvidere udvides bestemmelsen til også at gælde hvis en familie flytter til grønland hvilket ikke er tilfældet i dag når det gælder om at sikre at børn og unge får den rette hjælp er

at inddrage familien og se på de forhold der er i hjemmet i langt de fleste tilfælde ønsker familien at samarbejde men i nogle tilfælde ønsker familien ikke at bidrage

i at undersøge forholdene i hjemmet i en række sager igennem de sidste år har det været tydeligt at et besøg i hjemmet kunne have været medvirkende til at træffe helt nødvendige foranstaltninger over for børnene fordi forholdene i hjemmet slet ikke har været i orden med dette lovforslag gøres det muligt at kommunerne uden retskendelse og hvor det er nødvendigt for at afgøre om der er en åbenbar risiko kan få adgang til boligen socialdemokraterne mener at det er nødvendigt og rigtigt at kommunerne får bedre adgang til de lukkede familier ssd modellen giver relevante fagpersoner i barnets liv mulighed for at udveksle oplysninger vedrørende et barns omstændigheder og forhold hvis det anses for at være nødvendigt for at hjælpe barnet eller den unge dette lovforslag udvider

eksisterende ssd samarbejde så det omfatter flere relevante faggrupper og dermed i endnu højere grad sikrer at problemer opdages derudover forbedres indsatsen over for unge som er på vej ud i voksenlivet unge der har været anbragt uden for hjemmet er ofte særlig udsat senere i livet fordi de ved anbringelsen ofte mister den tætte kontakt til familie og netværk

vi meget glade for at indsatsen over for netop disse unge forbedres og præciseres alt i alt medfører dette lovforslag på en række områder en bedre indsats over for de allermest udsatte børn og unge i vores samfund på den baggrund kan socialdemokraterne selvfølgelig

de to tidligere ordførere har jo så glimrende redegjort for hvad lovgivningen

så derfor vil jeg ikke gennemgå den en gang til

det er blandt andet efterværnet det er utrolig vigtigt at vi nu får muligheden for

hele pakken og ikke kun give dem en ungdomspakke op til det attende år

om det skulle hedde fremtidsplaner eller det skulle hedde handleplaner vi kan såmænd godt leve med at det hedder handleplaner det vi synes er meget meget vigtigt og det som vi også håber at kommunerne og sagsbehandlerne lægger meget vægt på er at handleplanerne nu også kommer til at omhandle uddannelse og beskæftigelse det vi desværre

er jo at kommunerne har nogle rigtig flotte tilbud til børn og unge også tilbud som er meget dyre så sker der det at

man pludselig voksen og så har man ikke behov for det her store flotte tilbud mere så kan man pludselig bo på eget værelse til nogle få tusind kroner om måneden der mener vi bestemt at den her lovgivning som kommer nu gør kommunerne mere opmærksom på den udfordring

og vi kan heller ikke forstå at kommunerne handler som de gør

hvis man sådan kigger på sin egen familie og sin egen opvækst

og flytter på eget værelse og har ikke behov for

i deres ungdomsliv efter det attende år så derfor er vi utrolig glade for at der nu kommer fokus på uddannelse og beskæftigelse så de her børn og unge selv om de har haft en svær opvækst

og også blive en del af samfundet både som en del af samfundet og som bidrager til velfærdssamfundet så det glæder vi os meget til

lidt på ministeren er omkring adgang til hjemmet vi er fuldstændig enige i at vi har haft nogle sager hvor der er behov for at det her bliver gjort mere smidigt at det bliver nemmere samtidig kan man også sige at

private ejendomsret og om retten til at have sit eget liv

i udvalgsarbejdet kunne kigge på om vi kunne få en revisionsbestemmelse ind så vi måske i hvert fald de første år har en mulighed for at følge udviklingen hvor meget vil kommunerne bruge den her nye mulighed for at sparke døren ind for at blive i ministerens

det skulle jo helst ikke blive reglen at man bruger det her men det skal være undtagelsen i de her helt specielle sager

nogle helt specielle hensyn i forhold til det der er blevet indberettet

glæde os over at de her enkeltstående sager som vi

sager der kommer med evig eneste dag så det her er formodentlig ikke en lovgivning der skal bruges meget meget tit derfor vil vi gerne appellere til at vi i udvalgsarbejdet får kigget på hvordan vi hele tiden kan holde styr på at kommunerne ikke begynder at gøre det her til en regel

er en undtagelse i de her helt specielle sager hvor man har forventning om at der er børn og unge som bliver misrøgtet i deres hjem

folkeparti støtte forslaget og som jeg startede

tiltag der har til formål at styrke indsatsen over for vores mest udsatte børn og unge lovforslaget har flere elementer som alle vil kunne medvirke til at gøre en reel forskel derude fra radikal side er vi glade for at kontaktpersoner

og at tandlæger kommer til at indgå i det såkaldte ssd samarbejde hvilket jo sker i en erkendelse af at tandplejere ofte er de første til at opdage ting som seksuelt misbrug eller spiseforstyrrelser vi er også glade for at der indføres krav om

nu skal oversende alt relevant sagsmateriale til tilflytningskommunen

også kommer til at gælde imellem danmark og grønland

kommer den samme underretningspligt imellem rigsfællesskabets kommuner som mellem de danske tilmed tydeliggøres visos mulighed for at oversende oplysninger i sager om særlig støtte til børn og unge uden forældrenes eller den unges samtykke og sidst men ikke mindst gives kommunalbestyrelsen

adgang til forældremyndighedens bolig når der er tale om at det er nødvendigt for at afgøre om et barn lider alvorlig skade eller når forældremyndigheden bevidst modarbejder en vurdering det er vigtigt for at vi sikrer samfundets tidlige indgriben samlet set styrkes indsatsen altså både den forebyggende og også indsatsen efter en anbringelse

radikal side som sagt rigtig glade for og vi kan med glæde støtte det her lovforslag

tidligere tidligere ordførere har også

oppe at fremhæve nogle af delelementerne i

særlig gode

vi ikke er særlig gode til at

overgrebene er så store og så smertefulde at selve skaden er sket og de her børn vil så tage skade

hører om forfærdelige situationer børn har været udsat for hvor man tænker kan noget så grusomt noget så ondskabsfuldt ske mod børn men det sker desværre

et svigt af de her unge når kommunerne

hvor overgrebene sker og derfor er

at de her familier ikke længere kan shoppe fra den ene kommune til den anden i håb om at

vinde tid vinde tid til at de stadig væk kan fortsætte deres ondskabsfuldheder over for deres

er det en rigtig god idé at gå ind og skærpe den underretningspligt der skal være mellem kommunerne

personligt glæder mig rigtig meget over og det er at ssd samarbejdet nu udvides

til også at omhandle tandlæger ssd samarbejdet går ud på at

samtykke fra forældrene kan snakke sammen

at børn bliver udsat for seksuelle overgreb man kan simpelt

med i den her ssd ordning

utrolig glad for at de er kommet med for

mulighed for det det sidste jeg vil fremhæve er efterværn vi bruger jo milliarder på at hjælpe de her børn og unge

fra dansk folkeparti også sagde

rigtig godt at gå ind og kigge på hvad vi kan gøre for at strukturere den hjælp vi giver dem ved at lave de her handleplaner

styrke det efterværn der er det vil sige den særlige hjælp

så startet et sted og har sagt er dem der er anbragt på eget værelse og selvfølgelig er målet at den her ret som unge

jeg så gerne at den her ret gjaldt stort set alle unge der var blevet anbragt på en eller anden institution

at de får en eller anden form for psykisk eller fysisk sygdom

og de her unge har brug for helt konkret hjælp nogle af dem har brug for at

at komme i gang med uddannelse andre har brug for noget støtte

er det rigtig godt at vi i fællesskab siger at

sige at jeg er rigtig glad for at vi er så mange partier der står bag

det hele alene

når vi laver lovændringer at vi også i fællesskab

at vi har haft tendens til at lave de her lovændringer vel vidende

ikke altid at de gik ind og

går ind og kigger på hvordan de virker

så vi er sikre på at det faktisk bliver implementeret og at det ikke bare bliver flere ord

er enige om at vi hele tiden skal gøre mere og blive bedre i forhold til at hjælpe udsatte børn og unge det er der ikke nogen tvivl om og det her lovforslag har bestemt nogle gode intentioner om

gøre det nemmere for kommuner at hjælpe familier børn og unge som har det svært

er der nogle punkter hvor jeg gerne vil udtrykke enhedslistens bekymring

finder jeg det bekymrende at datatilsynets bemærkninger som altså sætter et kraftigt spørgsmålstegn ved lovforslagets forenelighed med persondataloven i høringsnotatet afvises som værende af lovteknisk karakter datatilsynet indvender at de ikke er enige i at der er en overensstemmelse mellem denne lovgivning og persondataloven

personfølsomme oplysninger til viso uden samtykke de indvender

det er betænkeligt i forhold til persondataloven at udvide ssd samarbejdet og de mener også at man ikke i tilstrækkelig grad har vurderet

den her udvidelse af mellemkommunale underretninger i forhold til persondataloven det synes jeg ikke handler om teknik persondataloven kan måske for mange forekomme relativt teknisk at sætte sig ind i det er jeg helt med på

set også det kan være svært men det er altså persondataloven og det bagvedliggende direktiv som

basale rettigheder en beskyttelse mod at man i det offentlige system

til andre uden at have en rigtig god grund jeg afviser ikke at det kan være tilfældet eller er tilfældet i de forslag her som sagt er intentionerne gode

afviser vi overhovedet ikke at der kan være ræson i dem men vi bliver simpelt hen nødt til at kunne begrunde og uddybe i en grad så datatilsynet også bliver tilfredse og deres kritik imødekommet det vil vi tage op i den videre udvalgsbehandling desuden indeholder forslaget her en adgang til at kommunerne skaffer sig adgang til en families hjem uden retskendelse der lægges op til at det skal ske på

tre betingelser for det første hvis det sker som led i en børnefaglig undersøgelse

for at afgøre om der er risiko for alvorlig skade på barnet og for det tredje hvis forældrene decideret har modarbejdet at en børnefaglig undersøgelse

retten til privatlivets fred som er bestemt i den europæiske menneskerettighedskonvention det indebærer også et indgreb i boligens ukrænkelighed som er bestemt i grundloven

grundlæggende rettigheder vi har som borgere og der skal selvfølgelig

klarhed over det når vi går ind og

det problem i det at man ikke definerer tilstrækkeligt i bemærkningerne til

altså hvad nødvendigt

alvorlige skader dækker over og hvad at modarbejde

og det er rigtigt at ministeren vil

det nærmere i en bekendtgørelse

det er rigtig vigtigt at vi også i folketinget

når vi giver lov til at man altså går ind i menneskers hjem uden først at have fået en retskendelse i hånden

fravige kravet om en retskendelse jeg har fuld forståelse for at

behov for at tvinge sig adgang til et hjem for simpelt hen at få afklaret om

ikke må være en lukket der afgør om et barn får den nødvendige hjælp men

at forstå hvorfor det ikke kan ske med en retskendelse i hånden altså hvorfor

vi ikke giver socialrådgiverne mulighed for at gå ned og få en retskendelse hos domstolene ligesom politiet skal gøre det hvis politiet skal trænge ind i andre menneskers hjem en retskendelse er jo altså en dommers saglige vurdering af om det er nødvendigt og det er en meget grundlæggende retssikkerhedsgaranti

meget gerne tage op i den videre behandling

er vi glade for intentionerne bag det

som et forslag der giver kommunerne flere redskaber til at gribe ind hvis der er bekymring for et barn eller en ung liberal alliance er enig i lovforslagets intentioner der følger

de seneste år herunder barnets reform vi er dog principielt

adgang i et hjem uden retskendelse og den del af forslaget der handler om videregivelse af oplysninger uden samtykke så vi ser frem til at få disse punkter nærmere belyst

vi synes faktisk også at det her forslag er et rigtig godt forslag

et forslag der handler om styrke indsatsen over for udsatte familier med børn og unge et område der har trængt til at

strammet op og gjort det mere gennemskueligt hvad man kan og hvad man ikke kan og hvordan vi bedre kan hjælpe de familier hvor der er problemer og det er der behov for desværre så forslaget her er i bund og grund et spørgsmål om

taget bedre hånd om udsatte børn det er bedre og hurtigere hjælp og det er lettere hjælp til udsatte børn også selv om

forældrene modsætter sig at man

hjælpe børnene det er til barnets bedste

og jeg synes det er fint at vi får en mere grundig drøftelse under udvalgsbehandlingen og kan få spurgt ind til det her

en mulighed for at myndighederne kan gå ind uden at have en dommerkendelse med men vi har alligevel bemærket

nogle klare krav og kriterier for at man kan gøre det

uddybet mere præcist hvad der ligger i de ord

der skal være en begrundet mistanke om at der er noget at komme efter man skal have prøvet alt mulig andet først

den seneste tid mange rigtig rigtig kedelige sager har det jo vist sig at der er det her behov der er et behov for at vi indretter lovgivningen så det er nemmere at komme de her børn til undsætning og det skylder vi dem og derfor synes vi

her er et rigtig godt lovforslag

ting i lovforslaget her men det der mangler

det som vi i sin tid foreslog nemlig at vi skulle have

det såkaldte dubu register som er et register hvor sagsbehandleren når

taste sig ind i dubu registeret og oprette sagen der

får gjort alt det der skal gøres i de her sager man husker høringsfrister og de deadlines der er

sørge for det ene og det andet i sagsbehandlingen og det gør jo altså at det bliver fagligt set en meget bedre sagsbehandling

retssikkerheden også i højsædet når vi taler om det her dubu register

kun den ene del af registeret nemlig hjælpen til sagsbehandleren den anden del handler om at hvis alle kommuner er med

er det meget nemt at opfange de såkaldte nomadefamilier altså familier

så går nogle måneder eller år inden myndighederne igen er på omgangshøjde og der sikrer det her dubu register jo altså at der

at man skulle have som en obligatorisk ordning men det var der ikke flertal for der kunne ikke findes

siden hen er der så sket det at registeret er blevet oprettet på frivillig basis cirka halvdelen af kommunerne er med og det er jo godt men det er ikke godt nok jeg har kunnet forstå på

socialministeren ved de samråd der har været om de her sager at socialministeren faktisk nu er indstillet på at der skal være en bedre koordinering mellem kommunerne og at ministeren

at få alle kommuner med i dubu register ordningen og der vil jeg bebude at vi fra konservativ side

at vi ved lovgivning fastlægger at kommunerne

som sagt et beslutningsforslag vi fremsætter i næste uge den tid den glæde

ministeren vil holde ord i forhold til

det ønsker vi også fra konservativ side så det ser vi frem til og indtil da støtter vi lovforslaget her

lang tid i satspuljekredsen vi har

en aftale og nu er der et lovforslag

vil gerne understrege at jeg er dybt taknemlig for at alle har taget det her arbejde så seriøst

rejst venstre startede med at nævne en bekymring for retssikkerheden og efterfølgende har flere andre partier nævnt at

vi har set der er et behov for at man kommer ind i nogle af de her lukkede familier det er altså lykkedes for forældre som misrøgter deres børn

på de tidspunkter hvor man har aftalt at kommunen skal komme forbi for at se

ikke at passe de aftaler man har og ved i det hele taget at forsøge at gemme sig

set den ene sag efter den anden hvor man efterhånden meget meget tydeligt får billeder frem på nethinden af hvad det er for nogle forhold de her børn har levet under

er nogen der tænker tilbage på billederne fra brønderslevhuset der kan sige at det ikke er i orden at politiet skal kunne give adgang til at kommunen

ind for at se om børnene har det godt vi lægger nogle meget meget strenge kriterier ind

rigtigt som også fru pernille skipper siger

at boligen er ukrænkelig vi har ret til vores privatliv men et eller andet sted går grænsen og grænsen for mig går der hvor vi skal passe på de børn der lever i hjem hvor forældrene har deres bolig

det nu nu i dag sparker vi døren ind for at se

har det godt man skal først truffet en afgørelse om at der skal laves en § halvtreds undersøgelse en børnefaglig undersøgelse dernæst skal kommunen vurdere at det er strengt nødvendigt for

en åbenbar risiko for at barnet lider alvorlig skade

sundhed eller udvikling det er altså alvorlige sager dernæst skal familien have modarbejdet at man kan opklare om barnet har behov for hjælp

meget strenge kriterier ind og jeg synes at de mange sager vi har set om børn der har levet i

viser at vi har grund til at gøre det her at vi bliver nødt til at gøre det men jeg lytter mig til at der er en bekymring for hvordan den her regel

jeg tror det var dansk folkeparti som nævnte at man

man kan lave en revisionsbestemmelse sådan at vi går ind og noterer ned hver gang den her regel finder anvendelse jeg synes vi skal se på i udvalgsarbejdet om ikke vi kan få sat noget ind

satspuljekredsen om at det er noget af det vi skal se på til efteråret når vi skal finansiere en ny satspuljeaftale det er et ønske som

har været meget stærkt hos sf og

vi kigger nærmere på nu tager vi i første omgang det første skridt

siger at unge som har været anbragt uden for hjemmet får ret til kontakt med en medarbejder men vi kommer til at se på hvordan vi også efterfølgende kan gøre det endnu bedre

har været specielt gode til at passe på barnet og som ikke kan hjælpe barnet i

overgang der er til at blive voksen derfor skal vi gøre mere på efterværnsfronten og det har vi en aftale om at vi kigger på

nævner datatilsynet i den forbindelse har jeg kigget i nogle af papirerne

bestemmelserne om hvornår kommunen må få adgang til at komme ind der blev ytret et ønske om at man eventuelt skulle se på om man

jeg har lidt den holdning at hvis en sag er så alvorlig at man skal gå til domstolene og sige

er så bekymret for det her barns udvikling

har behov for en dommerkendelse så mener jeg faktisk at

tvangsfjerne barnet og i dag har man allerede ret til at komme ind i en lukket familie hvis man kommer for at fuldbyrde en tvangsmæssig foranstaltning det vil sige

for at fjerne barnet kan man naturligvis gå ind det vi gerne vil her er jo at komme inden det bliver nødvendigt

de spørgsmål der blev nævnt så svarer jeg på dem og så må vi tage det i udvalgsarbejdet

det er ét skridt vi har jo i fællesskab taget flere andre skridt vi har andre lovforslag på vej vi har andre ting vi allerede har aftalt vi har holdt mange samråd hvor vi har diskuteret hvordan vi kan forbedre forholdene for børnene hvordan vi kan styrke kommunernes mulighed for at hjælpe

det er der brug for derude

dubu dubu er et ret fantastisk it system fordi det

måde gør det meget nemt at finde ud af hvad det er man som sagsbehandler skal undersøge når man sidder og skal lave eksempelvis en børnesag

i sin tid har været en debat om hvorvidt dubu skulle rulles ud og være landsdækkende eller hvorvidt man skulle gøre det ad frivillighedens vej

konservativ socialminister og man valgte jo ikke at rulle det ud

krav om at det skulle være i alle landets kommuner det gjorde man nok ikke fordi dubu på det tidspunkt hvor man traf beslutningen ikke var færdigudviklet

og det er jo dem som nu er væk

system man bruger i over halvdelen af landets kommuner og det er mit håb som jeg nævnte at vi meget meget snart kan finde en aftale om at det kan komme til at fungere i alle kommuner for nu virker det og det vil som også den konservative ordfører sagde være langt lettere at man bruger det samme it system

ikke svare for hvad der er sket i fortiden jeg kan bare konstatere at hvis man under den tidligere borgerlige regering havde ønsket at få dubu gjort landsdækkende fra starten så kunne man jo bare have brugt sit flertal

folketinget arbejder så bredt sammen om at finde gode løsninger

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til socialudvalget hvis ingen gør indsigelse herimod betragter

forhandlingen er åbnet venstres ordfører louise schack elholm

dette lovforslag er også en del af satspuljeaftalen forslaget går ud på at forstærke børnerådets virke som fortalere for børnene over for regering og folketing børnerådet er et tværfagligt og uafhængigt råd der arbejder for

forslaget medfører dermed at børn får en stærkere stemme i samfundsdebatten det sætter vi i venstre

ankestyrelsen kan tage konkrete sager op ombudsmanden fører tilsyn med institutionerne

men det kan godt blive bedre at øge børnerådets mulighed for at tale børns sag er netop en forbedring konkret præciserer lovforslaget at børnerådet har til opgave at virke som fortaler for børn ved at rådgive regering og folketing tidligere fremgik dette alene af bekendtgørelsen samtidig sikrer lovforslaget at børnerådet har ret til at anmode om at aflægge aflægge besøg på institutioner hvor børn opholder sig

kan børnerådet få et konkret indblik i de danske børns hverdag og vilkår børnerådet tilføres to million kroner årligt fra satspuljemidlerne til styrkelse af løsningen rådets opgaver og det er noget vi i venstre

med lovforslaget blive oprettet et særligt børnefagligt kontor under folketingets ombudsmand og det vil gøre det lettere for ombudsmanden at overvåge og kontrollere udviklingen i sikringen af børns rettigheder desuden styrkes børns vilkårs børnetelefon det sker på baggrund af den aftale som venstre de konservative

sidste forår for at forbedre børnenes vilkår

dengang udvidede vi ordningen

skrevet ind i dette lovforslag

indgået sidste forår ved børnetelefonen sidder rådgivere med en børnefaglig baggrund klar til at hjælpe børn videre i systemet at styrke

vil derfor gøre det lettere for børn at rådgivning

socialdemokraterne har længe ønsket at børnerådet blev styrket som fortalervirksomhed for børn blandt andet i forlængelse af anbefalingerne fra fns børnekomité som ordfører for et parti der historisk set har medvirket til at sikre børn bedre rettigheder er

og tilfredshed at jeg i dag kan være med til at tage endnu et skridt i retning af at sikre børns rettigheder og børns stemme i den offentlige debat lovforslaget indeholder en række fornuftige elementer som alle medvirker til at styrke børns rettigheder i danmark ved at tydeliggøre og præcisere børnerådets fortalervirksomhed for børn i samfundet i selve lovteksten for det første

fortalerfunktionen om børns rettigheder under børnerådet dermed vil børn få en klar stemme i den offentlige debat og over for folketinget regeringen

centrale myndigheder for det andet bliver det fremover muligt for børnerådet at aflægge institutioner besøg for at indhente konkret faktuel viden om forholdene for børns opvækstvilkår i danmark for det tredje vil børnerådets vejledning til børn og unge blive styrket lovforslaget skal ses i sammenhæng med at folketingets ombudsmands kompetencer på børneområdet bliver styrket med oprettelsen af et børnefagligt kontor og der bliver etableret én indgang for konkret rådgivning af børn og unge via børnetelefonen i regi af børns vilkår som rådgiver rigtig mange børn herunder også børn der har meget svært at fortælle andre om deres problemer samlet set er der tale om et markant løft af børns rettigheder og børns stemme i danmark

i forbindelse med drøftelserne om satspuljemidlerne for to tusind og tolv var et af emnerne hvordan vi fra lovgivers side kan medvirke til at samfundet gør sit yderste for at beskytte og hjælpe børn og unge som af den ene eller anden grund ikke har eller har haft de optimale livsvilkår det danske samfund er generelt kendetegnet ved at vi passer på og beskytter de svage og udsatte og der er et socialt sikkerhedsnet

vi kan hjælpe og vejlede når der er brug for det fra politisk side er der dog heldigvis en indstilling til at der fortsat kan ske forbedringer og at vi ikke er nået til et punkt hvor vi kan konstatere

i mål som samfund dansk folkeparti er som så mange andre herunder andre politiske partier myndigheder interesseorganisationer og borgere i al almindelighed påvirket og bekymret når vi hører om sager hvor børn og unge lider nød er udsat for misrøgt eller er kommet i klemme i samfundet af den ene eller den anden årsag nogle har det svært fysisk

meget uoverskuelig situation derfor hilser dansk folkeparti dette lovforslag velkommen et forslag der også blandt de mange høringsberettigede får mange positive bemærkninger med forslaget skal ses som en del af det at sikre en forbedring af børns og unges retsstilling i danmark

nå dertil er det vigtigt at alle børn kender deres rettigheder og er klar over hvor og hvordan de kan søge råd og vejledning når livet og hverdagen er svær at overskue det vil givet blive en fordel for børn og unge at børnerådets hjemmeside udbygges og at man derigennem kan blive vejledt i hvordan man kan klage og få hjælp i det offentlige system og henvisningen til børnetelefonen styrkes hvilket klart er en fordel børnetelefonen er en vigtig instans for mange udsatte børn og unge hvor man kan få gratis og anonym rådgivning når man henvender sig når vi finder det er vigtigt at styrke

børnerådets virksomhed er det for at sikre at børns rettigheder fremmes og styrkes i den offentlige debat

derudover er der også en større inddragelse af børns og unges synspunkter i denne lovtekst hvilket er en klar forbedring styrkelsen af folketingets ombudsmand med oprettelsen af et særligt børnefagligt kontor har været vigtig

aflægges besøg på institutioner hvor børn opholder sig og føres kontrol med myndigheder i forhold der vedrører børn og eventuelt af egen

med så megen anden lovgivning er der stor fornuft i at man løbende holder øje med de love der vedtages og at der efterfølgende kan justeres og eventuelt ske forbedringer derfor finder dansk folkeparti det positivt at ministeren vil følge op på ordningen om to år og vi forventer at partierne bag satspuljeaftalen inddrages og orienteres løbende vi må i denne forbindelse ikke glemme at en af vores fornemste opgaver som politikere er at beskytte dem som ikke selv kan råbe op

punkt i livet hvor meget synes uoverskueligt dansk folkeparti bakker op og ser frem til at følge udmøntningen

ordfører herre hans vestager

syv og halvfjerds at organisationen børns vilkår blev grundlagt det var folk der var interesserede i

arbejde for at børn fik bedre vilkår omkring nitten

fem og firs blev foreningen børns vilkår omdannet til

medlemsorganisation og i dag er det kommet så vidt med organisationen børns vilkår

ikke meget nyt i det som man nu foretager

ved denne lovændring fordi man tydeliggør noget af det som allerede har været børnerådets virksomhed det eneste nye der ligger i det

en god ting at det bliver gjort på den måde

har været gjort med dette lovforslag er jo at man skal styrke børnerådet men samtidig

man ikke griber ind i de tilsyns og

allerede findes på området og som kommunerne

med to million kroner i forhold til de seks million

det er nødvendigt at det offentlige også går ind

man vil så styrke det med fem million kroner til et børnefagligt kontor det må siges at være en fortrinlig styrkelse sammenholdt med hvad der i øvrigt er stillet

så radikale venstre kan støtte forslaget og vi glæder os over at det har været muligt

som flere også har været inde på at styrke børnerådets fortalervirksomhed

jeg var til et arrangement hvor børnerådets formand lisbeth zornig

styrke børns rettigheder hun sagde noget

som gjorde dybt indtryk på mig hun sagde at hvis man skulle

ville det helt klart være at give børn mulighed

i bund og grund faktisk handler rigtig meget om hvordan man kan give børnene den mulighed at

er selvfølgelig enormt glædeligt men der er desværre også børn som har det utrolig svært fordi deres forældre er syge eller fordi de bliver udsat for overgreb eller fordi

som kan tale børnenes sag og slå i bordet uanset hvilken regering der sidder og uanset hvordan folketinget er sammensat derfor synes jeg det

styrke børnerådets funktion som det officielle talerør for

så håber jeg jo også at det ikke kun bliver ord men at

stolen og vil være i stand til

kunne slå i bordet og have mod til det det tvivler jeg ikke på

har set af det børnerådet har været i stand til at yde

børnerådet og børnene havde havde adgang til alle deres rettigheder og blev hørt desværre

er det rigtig rigtig godt at vi i fællesskab er med til at styrke børnerådet og vi

støtter faktisk forslaget fra dansk folkeparti som sagde at det vil være en rigtig god idé at gå ind og kigge på det her og i et tæt

det her lovforslag fordi vi

at vi nu får en bedre sikring af og et større fokus på netop børns rettigheder

jeg synes også det er rigtig vigtigt at vi med det her lovforslag

synes vi skal passe på med at lave den her skarpe opdeling mellem udsatte

almindelige børn hvad det så end er at være et almindeligt barn jeg synes det er rigtig vigtigt at vi holder fast i at alle

at alle børn har ret til at blive anerkendt der synes vi i enhedslisten at det her forslag er et skridt i den rigtige retning og vi håber at det vil betyde at flere og flere børn kommer til at kende til deres rettigheder og bruger de muligheder

at vi nu får et stærkere organ som kan rådgive ministre og som kan rådgive folketinget om hvordan vi sikrer børns rettigheder i al vores

rigtig stort fremskridt i forhold til hvordan reglerne er i dag

og kiggede på hvordan

så videre det er jo rigtig dejligt at vi skal gøre det med den lovgivning vi skal til at lave men det kunne da også være relevant at tage fat på den lovgivning som allerede ligger så vi på den måde sikrer børns rettigheder uanset hvor

system børnene er

jeg håber også rigtig meget at det her forslag kommer til at betyde at der er en stor velvilje her i folketinget

og ikke kun lytter til dem der arbejder med børn jeg synes vi

meget med at høre børnenes egen stemme

som lige præcis arbejder med en masse store projekter for tiden

handler om at høre især

det her lovforslag børnerådet har vi været inde på børns vilkår har vi været inde på og ombudsmandens arbejde

jo ikke nogen hemmelighed at vi i enhedslisten længe har ønsket os

sagsbehandlingen og rådgivningen er det samme

altså vi vil gerne have klagebehandlingen og fortalervirksomheden under et og når nu man så vælger at styrke børnerådet

hvis vi kigger over på vores nabolande

se at ombudsmandsbegrebet ikke er blevet udvandet

jeg kan forstå i hvert fald nogle politiske partiers

en børneombudsmandsinstitution ligesom de fleste af høringssvarene også peger

dette jeg synes

konstruktion man laver nu her er en lille smule skrøbelig

er en anonym

skal man ligesom sige sendt videre i systemet hvordan sikrer vi de børns rettigheder hvordan sikrer vi

ikke er omfattet af nogen særlig lovgivning i dag

at man lægger indgangen altså ligesom børnetelefonen over i en privat organisation børns vilkår i stedet for at lave det til en samlet myndighed jeg mener faktisk at det er vores opgave som samfund som folketing at sikre alle børns rettigheder det mener jeg vi gør bedst ved at have

glade for de forbedringer som lovforslaget medfører og derfor støtter vi også forslaget og jeg vil derfor

og der blev afsat midler til en styrkelse af børnerådets fortalervirksomhed samt til at styrke folketingets ombudsmands kompetencer på børneområdet lovforslaget tydeliggør børnerådets virksomhed

satspuljeforhandling der har været og af det satspuljeforlig der er blevet indgået hvor vi var enige om at vi ville styrke det her område markant og så er lovforslaget her

hvis man skulle prøve at sammenfatte hele dette lovforslag i nogle ganske få ord

siges meget kort nemlig at udsatte børn ikke

noget vi taler om

er at vi i højere grad inddrager børnene hører deres stemme og taler direkte til og med børnene vi er fra konservativ side meget tilfredse med at der ikke blev tale om en egentlig børneombudsmand men at man i stedet for går ind og laver en faglig styrkelse af den eksisterende ombudsmandsordning det er meget tilfredsstillende for vi har ikke brug for at have flere forskellige ombudsmænd

ombudsmand at vi har en ombudsmandsinstitution

med det her lovforslag sørger for at styrke ombudsmandsinstitutionen vi styrker den fagligt i forhold til det med det med børn og unge

og når der kommer henvendelser der drejer sig om børn og unge

det er supergodt at vi får lavet det så vi er fra konservativ side meget tilfredse med at

regeringen lyttede og lod være med at oprette en egentlig børneombudsmandsstilling

det var så lovforslag nummer to i dag og overskriften på dem begge er den samme

enigt folketing der nu vælger at styrke børns rettigheder jeg er som minister stolt

at kunne lægge det her frem og jeg er taknemlig over at alle har valgt at gå så aktivt og konstruktivt ind i at finde nogle løsninger debatten har jo fint afspejlet den dialog der har været om barnets navn skal det hedde et

det vigtige har været at vi har fået rettet op på den kritik som danmark fik af fn vi fik jo en kritik da vi sidst var til eksamen i genève det var vi i juni to tusind og elleve fordi vi ikke var gode nok til at sikre børns rettigheder næste gang

skal til eksamen vil vi ikke længere få kritik der vil vi imødekomme de krav som vi bør imødekomme vi vil imødekomme det

handler om at alle børn skal kende deres rettigheder de skal vide hvor de kan gå hen hvis de har behov for hjælp hvor de kan få støtte hvor de kan blive sendt videre hvor de kan blive taget alvorligt de punkter som forslaget drejer sig om handler jo til dels om at børn skal vide hvordan de kan klage de skal inddrages de skal have en let mulighed for at finde ud af hvor de kan få hjælp når de har det behov og i den forbindelse anvender vi jo blandt andet børnetelefonen som er et genialt instrument langt over firs procent af de danske børn kender børnetelefonen og ved at der kan man henvende sig hvis man har behov for hjælp der sidder der voksne klar ved telefonerne som kan råde og guide en og støtte en med at komme videre

enhedslisten om jeg ville kommentere høringssvarene vedrørende det med navnet

et børneombud eller en børneombudsmand det vigtige er at vi imødekommer den kritik der var fra

imødekommer den den kritik der var

de punkter hvor danmark fik kritik når det drejer sig om inddragelse om at høre børn om at have klageadgang

børneombudsmand men vi leverer de samme ingredienser der skal til selv om det er på forskellige adresser nogle af tingene kommer til at blive foretaget

red barnet havde besøg af nogle generalsekretærer fra forskellige

om hvordan det går på børneområdet i andre europæiske lande og dels fik jeg også mulighed for at fortælle om de initiativer

overbringe en hilsen til folketinget og sige at det

nu ikke længere kan få kritik når vi møder op til den næste eksamen

kritiserede os for ikke at leve op til tidligere også ude i det store europa hilser man det velkommen at vi nu bliver et land hvor ikke længere skal krumme tæer næste gang vi

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til socialudvalget hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget

fremsættes på baggrund af at man udsætter den revision af § tolv i lov om udendørs hold af svin som skulle været foretaget i løbet af folketingsåret to tusind og elleve til tolv udsættelsen skyldes at de forskningsresultater der skulle have ligget til grund for revisionen endnu ikke foreligger målet med revisionen er at afdække svins behov for adgang til vand om natten i frostvejr udendørs

jordbrugsvidenskabelige fakultet ved aarhus universitet som nu hedder institut for husdyrvidenskab har igangsat et forsøg på området som var planlagt til at være afsluttet i to tusind og elleve det har imidlertid ikke kunnet lade sig gøre

milde vinter i to tusind og elleve til tolv institut for husdyrvidenskab fortsætter forskningsprojektet indtil april to tusind og tolv og i maj to tusind og tolv forventer man

der beskriver søernes vandoptag gennem døgnet og de forskellige diegivningsstadier under de klimatiske forhold for at kunne bruge forskningsprojektets resultater i revisionen er det derfor hensigtsmæssigt at forlænge revisionperioden og det kan venstre naturligvis støtte man kunne så fremover overveje

varetages i udvalget så man ikke hver gang skal bruge folketingets tid på det

for baggrunden for det her lovforslag revisionsbestemmelsen kommer ind i dag så jeg skal bare på socialdemokratiets vegne sige at vi naturligvis også bakker op om at vi foretager lovgivning på et klogt og oplyst grundlag

forudsætter at forskningsmæssige resultater foreligger

fleste ting her i livet er godt for noget og skidt for noget andet

er det også med milde vintre og vi kan støtte

det

alle er enige om at alle dyr skal have ret til frisk vand alle er enige om at det også gælder dyr på friland men alle ved også at det i danmark kan blive koldt så koldt

og så har vi jo problemet

frilandssvin tja tja dyr der lever i det fri kan jo nok finde ud af

nu er det så sådan at vi er nødt til at

hvis det viser sig at det fryser i danmark tja lidt komisk

per clausen som ordfører for enhedslisten

tilføje der skal dog nok være enkelte som har læst lidt på teksten og studeret det her lovforslag der har undret sig over hvorfor enhedslistens støtter at man udsætter at gennemføre en europarådskonvention som handler om bedre dyrevelfærd det må vi sige

stille nogle ekstra nye krav

kunne risikere at det blev sværere og dyrere at have fritgående svin så ville konsekvenserne

den produktionsform ville lide skade

end den gavn der eventuelt kunne komme ud af det her forslag en gavn som jo er tvivlsom så derfor er vi helt enige i at vi

det og så håber vi på at vi når vi engang

er i stand til at sikre at det

det ikke modvirker det ønske tror vi er rigtig mange der har om at vi skal have en større svineproduktion af fritgående svin fordi det alt andet lige ud fra et dyrevelfærdsmæssigt

ændring af lov om udendørs hold af svin ikke er afsluttet endnu støtter liberal alliance forslaget om at forlænge revisionsperioden til folketingsåret to tusind og tolv

understreger at socialdemokratiet kun er med til at vedtage lovgivning som hviler på et solidt forskningsmæssigt grundlag

i sin tid blev vedtaget var jeg justitsminister og havde ansvaret for dyrevelfærdsområdet og jeg kan fortælle de mange

spurgt til hvorfor der endnu en gang fremsættes forslag om at udskyde

blev sikret adgang til permanent

drikkevand selv i frostperioderne men efter lidt hiv og sving blev alle dog enige om at at det

fornuftigt at få forsket lidt i det fordi når det fryser i danmark

lige sin sag at have det der permanente drikkevand alle steder

om den her revision det er et vanskeligt område og

hvert fald meget glad for i forhold til hvordan dyrevelfærdsdebatten var tilbage i to tusind og seks at den sunde fornuft også har indfundet sig i folketingssalen i dag

ekspeditte behandling her under førstebehandlingen lovforslaget handler jo netop om

den her revision fordi vi afventer forskningsresultater i forhold til svins adgang

til frostfrit vand døgnet rundt

jeg vil gerne udtrykke min enighed

giver udtryk for at det måske ikke er hensigtsmæssigt at vi skal i folketingssalen igen og igen

det må vi så alle sammen blive klogere på så vi indfører de revisionsbestemmelser men jeg takker i hvert fald for den velvillige behandling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

af grænseoverskridende karakter essensen af lovforslaget er enkel med loven udlægges dyrknings gødsknings og sprøjtefri randzoner langs alle vandløb og søer større end hundrede

i landzone med lovforslaget ophæves landmændenes mulighed for at dyrke energiafgrøder mens offentligheden får adgang til randzonerne venstre er stærkt imod at ophæve landmændenes mulighed for at dyrke energiafgrøder ligesom venstre er stærkt imod at give offentligheden adgang til naturarealer udlagt som randzoner der er mange skævheder i lovforslaget og mange ubesvarede

det i sig selv er jo fantastisk når regeringen i sit regeringsgrundlag forpligter sig til et program for god regeringsførelse regeringen vil tilmed sikre høj lovkvalitet gennem rimelige høringsfrister efterhånden ved de fleste at regeringens intentioner kun er intentioner indtil der kommer nye intentioner det første kritisable forhold gælder fødevareministerens argumentation for lovændringen i forhold til

argumentationen er helt ubegribelig fødevareministeren skriver således i et læserbrev i jyllands posten den tiende februar 2012

danskerne er med til at finansiere de nye arealer jordejerne kompenseres nemlig med skattekroner for ikke at opdyrke randzonerne og det er rimeligt at danskerne får mulighed for at benytte dem hvilken logik regeringen fjerner først landmændenes mulighed for at dyrke energiafgrøder på deres egen jord og fordi de så skal kompenseres for denne mistede ret giver det automatisk alle danske skatteborgere ret til at færdes på jorden hvor skal danske skatteborger så ikke have ret til at færdes fordi de via deres skat bidrager det næste kritisable forhold gælder landmændenes dyrkningsret fjernelsen af landmændenes dyrkningsret får ikke ministeren til at ryste på hånden til trods for at realkreditrådet finansrådet og realkreditforeningen i et fælles høringssvar anfører at de begrænsninger som lovforslaget lægger op til medfører risiko for at landmændenes økonomi forringes yderligere samt at de halvtredstusind

som skal udlægges til dyrkningsfrie områder er belånt på basis af den værdi som var gældende for produktionsjord på belåningstidspunktet

endelig giver realkreditrådet med flere en meget principiel bemærkning

retsvirkningerne af lovforslaget i forhold til klassificeringen naturligt vandløb hvor det er afgørende at man klassificerer vandløbene korrekt i

til eu reglerne og ikke mindst at der er konsistens til klassificeringen i andre eu lande netop klassificeringen af åer og vandløb har det haltet gevaldigt med det er blevet kritiseret at der er forskel

af åer og vandløb og miljøcentrenes angivelser kommunernes landsforening anfører da også et hav af betænkeligheder ved lovforslaget ikke mindst at konsekvenserne ikke er ordentligt beskrevet kl sætter tilmed spørgsmålstegn ved om lovforslagets formål at skabe halvtredstusind

det næste kritisable forhold gælder den private ejendomsret der har været rejst en sønderlemmende kritik fra adskillige sider af regeringens håndtering af forholdet omkring den private ejendomsret flere anfører at det har karakter af ekspropriation ministeren afviser blankt at der kan være tale om problemer til trods for at advokatrådet i sit høringssvar udtrykker bekymring over en manglende analyse af lovforslagets virkning i forhold til grundlovens § tre og halvfjerds netop ejendomsrettens ukrænkelighed det sidste kritisable forhold jeg vil anføre er tidshorisonten hvis loven skal kunne træde i kraft den første september to tusind og tolv skal der senest den første august foreligge et endeligt og godkendt kortmateriale hvor der blandt andet er taget højde for at de landmænd der rammer loftet på fem

under forudsætning af den tilstrækkelige høringsperiode på kortmaterialet så skulle der reelt allerede i dag være sendt udkast til kortgrundlag

så høringssvar efterfølgende kan nå at blive indarbejdet situationen er imidlertid en helt anden idet der på nuværende tidspunkt kun findes meget midlertidige og ufuldstændige kort midt i denne urealistiske og meget pressede tidsplan skal der så givetvis også afvikles sommerferie både i landbruget og i det offentlige system det hænger i min verden slet ikke sammen nu er det jo en kendt sag at ministeren sjældent lytter

hverdagens eksperter men kun henholder sig til skrivebordseksperter derfor afviser ministeren naturligvis enhver anmærkning imod lovforslaget ministeren ved bedre skulle ministeren imidlertid leve op til regeringens hensigt om god regeringsførelse ville ministeren udsætte lovforslagets ikrafttrædelse eller lade randzonedelen indgå i natur og landbrugskommissionens arbejde lovforslaget er beskæmmende ikke mindst det manglende hensyn til

og jordejernes dyrkningsret samt hensynet til den private ejendomsret derfor vil jeg på det kraftigste opfordre ministeren til en ordentlig og seriøs lovproces så de talrige forhold som kritiseres i høringssvarene bliver ordentligt besvaret og kraftigt ændret i venstre så vi naturligvis helst dette lovforslag taget bordet og i venstre kan vi naturligvis ikke støtte

blev vedtaget under den tidligere regering altså under venstres forsæde forholder det sig ikke sådan herre esben lunde larsen at det er et forslag som er vedtaget

vko havde flertallet her i folketingssalen

at venstre støttede forslaget på det tidspunkt for så kunne jeg da godt tænke mig at høre

randzoner det har aldrig været venstres intention og derfor

vi naturligvis heller ikke bakke op om den slags ændringer derimod har venstre jo sagt

akkurat som i den oprindelige udgave men absolut ikke med de ændringer der er kommet i stand

eller er det at sikre at at landskabet stadig væk er tilgængeligt så man får indblik i den herlighedsværdi som landskabet også repræsenterer

fra den tidligere fødevareminister som siger at

utilstrækkelig og uanvendelig løsning for de fleste dels må

gødes og sprøjtes i randzonerne hvilket forringer muligheden for

ikke være rentabelt udelukkende at etablere energiafgrøder i et otte m bredt bælte langs vandløbene

er der er sket i venstre siden

fra det her udsagn som den tidligere fødevareminister gav i forbindelse med venstres egen opbakning til princippet

og jeg understregede netop at det var problemet

adgangen til arealerne som gør at venstre

absolut ikke kan bakke op om det her forslag venstre har jo netop sikret at der skulle ske en form for kompensation i forbindelse med bræmmerne og så

citat af den tidligere fødevareminister

sagt forud for eller efter alle er klar over at bræmmerne fra venstres side har været foreslået som en midlertidig foranstaltning

adgang eller at landmændenes dyrkningsret skulle begrænses i den henseende som

jo en kendsgerning at da man lavede aftalen om grøn vækst som jeg altså ikke har

at de her dyrkningsfri randzoner skulle bruges til at skabe mere natur det var jo en del af landbrugets naturindsats og så kan det vel ikke nytte noget at man har det grundsynspunkt

indtil man har fundet på noget andet det fremgår heller ikke af den lov der er vedtaget

larsen om han når sandheden skal frem ikke har andre argumenter imod det her end de to nemlig at vi gør dyrkningsfri randzoner dyrkningsfri og at vi skaber mulighed for at

så kunne vi koncentrere os om de to elementer og ikke den lange række af kritikpunkter som

lunde larsen fremførte af det lovforslag

venstre og derfor er det afgørende for os i forhold til

i behandling netop var at hvis man via eksempelvis dmu kunne

bedre resultater der kunne klare det samme som randzonerne eller bræmmerne

så var det ikke en ting der skulle ligge fast for tid og evighed derfor har vi jo også sagt i venstre

med den her ændring som regeringen lægger op til bliver det helt uacceptabelt

ellers var bræmmerne en fornuftig del

tilsagn fra den daværende fødevareminister om at det kun var i

de her områder ville blive brugt til

katastrofalt det så er at den mulighed fjernes

larsen om han ikke nærer tillid til at justitsministeren og justitsministeriets embedsmænd og jurister er i stand til at tage stilling til om det her holder grundloven eller ej

lunde larsen ikke mener at han har tillid til justitsministeriets jurister i det her tilfælde

kan regne med de udsagn der kommer fra

være svaret på det første spørgsmål jeg hører ikke til den dømmende magt og derfor

afventer jeg ifald nogle organisationer eller andre måtte lægge sag an mod staten

ikke forholde mig til på nuværende tidspunkt

randzonerne i forbindelse med grøn vækst vi erstatter nemlig braknaturen med randzoner hvor vi får varig natur og arterne hurtigt kan brede sig og vandløbene

hele danmark det var altså en meget glad

at herre henrik høegh

det fornuftige i at gennemføre randzoneloven som den ligger

og der var netop heller ikke ikke en begrænsning i forhold til energiafgrøder så jeg henholder mig helt til det den tidligere regering vedtog

hele spørgsmålet om landmændenes dyrkningsret

det også et klart signal fra den tidligere vk regering at ifald materialet og lignende ikke

skal det her ikke indføres derfor appellerer jeg til regeringen om

og sikre den behandling der skal være også med respekt for de parter det involverer

jeg vil spørge om det princip ud fra en betragtning om at vi har at gøre med et erhverv som modtager et betragteligt beløb

af danskerne glæder sig over at

øjnes skyld der gives støtte for at vi kan få billige fødevarer som forbrugere og det er ofte en dimension som er overset i debatten

hele eus landbrugsstøtte jeg sagde jo netop i min ordførertale

et forhold via økonomisk støtte som de ikke er interesseret i for dernæst

kystsikringsmidler adgang til alle kystarealer og så videre

er jo en fuldstændig glidebane som regeringen er ude på og det er også derfor jeg henviser til det læserbrev som fødevareministeren skriver i jyllands posten den tiende februar at det er en totalt urimelig og uansvarlig argumentation

der er så overgribende som det regeringen er i gang med i øjeblikket så mit svar

plæderer for ikke vil være skadelige for landbruget

med en pressemeddelelse fra den sekstende juni to tusind og ni og da hed

han siger også med grøn vækst får vi den mest ambitiøse helhedsplan for natur og miljø nogen sinde

i grøn vækst gøres der op med princippet om frivillighed i

de krav vi stiller til landbruget for eksempel vil der fremover være krav om obligatoriske randzoner langs vandløb de farligste pesticider får en højere afgift og der arbejdes hen imod et system med kvoter på kvælstof samtidig fremmer vi mulighederne for vækst inden for landbrugs og fødevareerhvervene

særdeles godt med at forfægte venstres politik også på dette område og jo venstre har netop sagt at lovforslaget om bræmmer jo er et eksempel på hvordan man kan føre nutidig natur og miljøpolitik

med adgang for offentligheden ikke med den begrænsning som den nuværende regering lægger op til når det gælder spørgsmålet om

kortmateriale høringsfrister og lignende kan være vanskelige at overholde hvad er det så regeringen har så travlt med når stort set alle andre forhold

månedsvis i en natur og landbrugskommission

men jeg forstår simpelt hen ikke at garvede folk i venstre ikke har fortalt den nye ordfører at

eu om at gennemføre nogle af de her ting og så står ordføreren i dag og siger at nu skal man bare have sagen tilbage

syltekrukke hvorfor har man ikke gennemført den plan fra to tusind og ni som på daværende tidspunkt allerede skulle have været gennemført

de internationale forpligtelser som herre troels lund poulsen sagde man ville leve op til

det sværere for en ny regering efterfølgende at gå ind og ændre noget

hvorfor har man ikke det hvorfor turde man ikke at gøre det færdigt

sig nemlig om ordet respekt kerer sig om og blandt andet med venstre i spidsen at når den slags forhold skal bearbejdes så skal de bearbejdes

at ifald kortmateriale og lignende ikke var tilstrækkeligt

ifald loven skulle indføres på baggrund af et ikkeretvisende materiale så måtte man udsætte den

at de forhold der skal være i orden er i orden så kan ministeren jo placere det i ministerens natur og landbrugskommission så det bliver bearbejdet ordentligt for det forstår jeg jo er formålet med

og det havde ordføreren herre esben lunde larsen vist heller ikke men uanset det synes jeg det er helt utroligt at skulle høre venstre fra folketingets talerstol i den grad tage afstand fra en lovgivning de selv har været med til at fremsætte tidligere tror ordføreren herre esben lunde larsen ikke at det ville fremme den diskussion vi kunne have her i dag hvis

enige om at det der skiller det nye

fra det gamle er diskussionen om hvorvidt det er hensigtsmæssigt at dyrke energiafgrøder i randzonerne

frem for at det skal fremstå som om venstre ikke længere længere støtter

tidspunkt taget afstand fra bræmmerne som princip jeg har taget afstand fra at man giver offentligheden adgang og at man begrænser dyrkningsretten og det er da fantastisk at

skal høre fra en radikal ordfører som netop burde værne om den private ejendomsret og den enkeltes frihed til at varetage sine egne arealer at man totalt med bind for øjnene lægger sig i slipstrømmen af sf og socialdemokraterne i et lovforslag der på den måde lægger op til begrænsninger det er da helt uhørt

det kunne jo være at ordføreren skulle sætte sig i landbrugets sted

det vil sige at man støtter princippet om randzoner for de landmænd der også er utilfredse

i deres tid og det vi foreslår nu er hvorvidt man må dyrke energiafgrøder og

at man giver offentligheden adgang og at man begrænser dyrkningsretten det er det principielle i de forhold der gør

er det den socialdemokratiske ordfører herre orla hav

tak for det lovforslaget som vi skal tage stilling til i dag knytter sig til

tre overordnede pinde ønsket om at mindske belastningen af danske søer og vandløb ønsket om at sikre det danske landskab således at energiafgrøder ikke hindrer herlighedsoplevelsen af vores søer og vandløb og åbne land i det hele taget og så ønsket om at give offentligheden øget adgang til naturen

at se er der tale om tre fornuftige hensyn i et samfund hvor det er afgørende vigtigt at sikre balancerne mellem et supereffektivt og dygtigt landbrug og den natur der skal kunne tåle erhvervets aktiviteter vi har ingen bebrejdelser

den tidligere regering der foreslog og fik vedtaget bræmmeløsningen med den med den kendte faglighed at det er en fornuftig løsning over for et stort problem for vores natur

at klare den påvirkning et supereffektivt landbrug medfører alternativet kunne være generelle begrænsninger i gødningstilførslen for at leve op til de mål den tidligere regering forhandlede på plads med eu i tilknytning til vandrammedirektivet dette alternativ har vi ikke hørt fremsat i debatten vi skal sikre en balance i

den befolkning der skal leve af og med et supereffektivt landbrug uden balancerne på plads med fornuftige afvejninger risikerer vi at forståelsen for det landbrug vi gerne ser tjene samfundet og dets ejere på fornuftig måde sættes over styr hvis forståelsen for måden at drive landbrug på undergraves af mangel på indsigt

risikerer vi modstand over for et erhverv vi traditionelt har det godt med og er stolte af befolkningen får med forslaget sikkerhed for at det landskab vi forbinder med et traditionelt herligt dansk natur og landbrugsland kan bevares med lovforslaget får befolkningen også mulighed for at komme tættere på den natur og det landbrugserhverv som mange på mange måder lever i fin

når landbruget slår døren op for at vi som borgere kan opleve de forårskåde kreaturer komme ud af staldene så er det et udtryk for samme strategi at give viden og indsigt i dyrenes og erhvervets vilkår således at man kan undgå misforståelser og mytedannelser på trods af

der nok ikke juridisk kan stilles krav om kompensation har både den tidligere og den nuværende regering tilkendegivet at de vil arbejde for en sådan en sådan kompensation

skal imidlertid forhandles på plads med eu

problemer med statsstøttebegreberne forhandlingerne vil

finde sted i forbindelse med lovens vedtagelse vi bakker naturligvis op om lovforslaget ligeledes vil vi inddrage de bemærkninger som forslaget har kaldt frem i det efterfølgende arbejde med loven

nye regering kommer med

alle sammen at naturen dyrelivet og fuglene har brug for steder

med vores øjne skal

give fuldstændig fri offentlig adgang når vi også ved

at det lige præcis er i randzonerne at

fuld og hel fri adgang det er jo ikke tilfældet

der hvor det er i naturlig tilknytning til adgangsveje i øvrigt hvor der er åbent man kan jo ikke gå ind alle mulige steder hvor man skal passere hen over

landmændenes jorde så der vil jo også

vi har naturligvis også hæftet os ved

jægerne har skrevet i deres bemærkninger til lovforslaget

muligheder for at tage hensyn til de forhold men grundlæggende synes vi

det er en god ting at befolkningen

indsigt i både den natur som vi gerne vil værne om

ordfører sådan føler sig lidt trykket

adgang på bekostning

og også naturorganisationer

naturorganisationer som er mere end skeptiske over for det her

set grund til ikke kun at lytte men rent faktisk også at reagere

noterede mig jo lige at ordføreren også fik svaret at

hvor man ikke skal give fuld offentlig adgang vil socialdemokraterne

giver adgang til alle bræmmer i hele landet det giver adgang

derfor er der nogle naturlige begrænsninger det er ikke et udtryk for at vi er indstillet på

alvorligt i det efterfølgende arbejde i i udvalgssammenhæng

er jo at dette lovforslag i så høj grad er en omgang lovsjusk

aner ikke hvad det er for områder offentligheden får adgang til

kriminaliseret for de kan ikke nå at høste det de har sået hvis man skal følge den tidsplan som lovforslaget

at undtager randzonerne fra den almindelige naturbeskyttelseslov

bekræfte er at der arbejdes på fuld tryk

det kortmateriale som naturligvis skal følge

jeg har ikke noget særligt kendskab jeg har alene kunnet læse mig til

sammenhæng med de øvrige steder hvor offentligheden kan færdes

forståelse for at fru lene espersen er er ude

en henvendelse fra landboforeningen lhn

i tinglev det fremgår af bilag seks

landmænd der har sået og som altså

i den situation at de sådan set er kriminaliseret allerede nu

regler også bør gælde på dette område men det kan vi

socialdemokratiet vil støtte et lovforslag

også sådan at borgerne stadig væk har nogle rettigheder i forhold til det

fru lene espersen siger at det er klogt at dyrke de der

konflikter mellem forskellige love i forbindelse med udvalgsbehandlingen og ikke her i salen på

der ikke måtte ønske at modtage tilskud

landmændene en kompensation skal der også være adgang så det bliver den socialdemokratiske ordfører sandelig nødt til at forholde sig til i den her forhandling

ordføreren om er gør det indtryk på ordføreren at advokatrådet udtrykker betænkeligheder

række rigtig rigtig langt i vores samfund hvis det var sådan at vi som som borgere individuelt

fornuftigt og velreguleret samfund som det danske samfund jo faktisk er

selvfølgelig også noteret os at der er andre jurister der mener noget andet og det er jo ikke en ualmindelig situation i det danske samfund og slet ikke i lovgivningsprocesser

at ministerens tilkendegivelse i jyllands posten er totalt

nej man omklamrer tilmed landbruget først med tilskud

randzonerne hvem tænker ordføreren skal pleje randzonerne så det er muligt for offentligheden at have adgang

et helt lavpraktisk spørgsmål som mange landmænd naturligvis

på at det her var en foranstaltning der skulle foretages for at få en

for høj udvaskning af gødningsstoffer i

det er jo derfor at det er indført som princip og derfor kan man jo ikke bare handle sig ud af det men kommer der

vil et andet folketing jo skulle tage stilling til det så så den den vej

naturplejen vil naturligvis være et

og udvalgsbehandling der går i gang men det helt store problem tror

fordi rigtig mange steder ville have rigtig godt af at få fred både for

nogle penge fra fællesskabet skal fællesskabet også

det bliver man pålagt

hvis der er nogen der får nogle penge

bliver givet tilskud der er rigtig mange steder hvor der blev givet eu penge og andre midler til at lave naturpleje

skal vi så også have offentlig adgang til

jeg endnu mere nervøs end

vi startede samtalen her så vil jeg helt anden ting i forhold til at ordføreren på den tidligere sag sagde at

vil jeg gerne spørge hvad er kompensationen de mange mange penge vi snakker om

et godt retorisk kneb at forsøge at sætte lus i skindpelsen

imidlertid ikke på det er sådan at ministeren har mulighed for efterfølgende

gøre rede for sine synspunkter i den her sag og jeg er i øvrigt

både klogt og rigtigt at samfundet siger ja der er nogle rettigheder vi giver som samfund

vi så påfører som samfund så der er ikke nogen lus at sætte i den skindpels

de også åbne deres arealer op så spørger jeg bare hvad er det for et beløb de får

at landmændene bliver beriget voldsomt der er nogle landmænd der har

per hektar hvad er det nu

tilskud for at der bliver offentlig adgang det må ordføreren jo vide når ordføreren stemmer

er det altafgørende hvad er det for et beløb jeg har svært ved at finde det selv men ordføreren kan sikkert finde det for han ønsker

og den tidligere minister for at sige

de ville arbejde for at der finder en kompensation sted

inden for de regler vi arbejder under i eu så vi ikke får statsstøtteproblematikker på halsen

umuligt at svare på det spørgsmål det ved

forslag som i øvrigt er et ganske udmærket forslag og

meddelte at socialdemokraterne aldrig gennemfører lovgivning hvis

jeg kan så i hvert fald konstatere at det er

selektiv udvælgelse af hvilke forskningsresultater man

skal bygge på men nu til mit spørgsmål det

af det her og af debatten i dag at

til justitsministeriets advokater mens de høringssvar der foreligger fra advokatrådet realkreditrådet finansrådet og realkreditforeningen jo faktisk udtrykker stærk betænkelighed ved om dette ikke

at regne som henhørende under grundlovens bestemmelser om ekspropriation

til de høringssvar hvor fremragende jurister

bemærkning jeg kom med til det lille lovforslag vi havde før har allerede fået den drejning at vi aldrig

det jeg sagde jeg sagde når der er mulighed for at der kan foreligge forskningsmæssige resultater der påviser de her ting

folketingets opgave

foretage afgørelse om noget af det som vi ikke er enige om

altså ikke enige i de udlægninger som

de strålende jurister er i konflikt med nogle andre strålende jurister har vi et udmærket retssystem her i landet

som der faktisk kan være af den offentlige adgang

i uddannelsesforholdene men vil bare konstatere at fru mette bock har været temmelig tæt på pressen siden det nu allerede er blevet til

jeg har faktisk givet udtryk for at vi meget gerne vil lytte til de synspunkter

både hvad angår forhold omkring naturen

vil lytte til det der er fremført af strålende jurister fra den ene og den

herefter er det herre rené christensen fra dansk folkeparti

jeg skal starte med at sige at dansk folkeparti

grøn vækst dansk folkeparti har stemt for at vi skulle have randzoner vi har

hvorfor har vi så det og hvorfor er vi så kritiske over for det forslag der ligger her det er vi fordi de to forslag er vidt forskellige

så meget værktøj at tage af i værktøjskassen hvad var det så for nogle værktøjer vi skulle bruge

mange andre ting der kører derude men resultaterne af

at vi etablerer randzoner for det er det værktøj vi kan se

dansk folkeparti kæmpede også for

energipil er et fantastisk redskab

at vi er helt enige i at vi ikke vil have alleer på

derfor kan man kun

have sagt ja til i forhold til de bagvedliggende arealer

man også har energipil på det bagvedliggende areal det var det der lå i det vi er meget meget kede af at man har taget det ud vi så gerne at landbruget kunne være energileverandører vi så gerne at

gavner vores energiforsyning og samtidig

det vi skal have i de her randzoner er jo offentlig adgang vi skal

har sat de andre ting i gang for at finde ud af

nærheden af og det skal selvfølgelig foregå på en bæredygtig måde det kan vi nok godt

randzonerne jeg har ikke oplevet et eneste menneske

hvis vi om fem ti år

nu laver i vores fritidsliv helt om vi vil have de her randzoner

det pludselig en fuldstændig umulig politisk sag at rulle

derfor har jeg også spurgt ministeren om hun vil rulle det her tilbage hvis der kommer bedre muligheder for at nå vores miljømål det har ministeren ikke villet svare på i et § tyve spørgsmål for

er jo svært at sige når vi ikke har værktøjerne endnu men tro mig det bliver meget vanskeligt vi står med nogle landmænd som har været ude at købe noget jord nogle har givet op til

noget eksport til glæde for fællesskabet

set enige i men ministeren fjerner dem jo for bestandig

her bliver aldrig rullet tilbage når der først bliver en folkelig opstand imod at rulle

hvis ministeren vil lave trampestier og cykelstier hvor

og så må ministeren betale den pris det koster og så må ministeren købe den her jord af de landmænd

for miljøets skyld og så laver vi offentlig adgang jeg er enig i

en permanent løsning og så har den her sag fuldstændig ændret karakter så drejer det her

ikke betale for det man vil give en kompensation

en gang kan sige hvad er de tal jeg har hørt drejer sig

for de arealer der kan dyrkes og så må man sige

at den her kompensation kan være udmærket

er meget frugtbar jeg synes det er ærgerligt at ministeren ikke går mere op i miljømålene

var meget meget glad for at være med i

jeg tror endda vi har set adskillige pressemeddelelser om hvordan man pralede af at

virkelig skete noget for miljøet og

er konsekvensen ikke den samme jeg forstår

2009 altså der er jo stort set ikke nogen

at vi var med i grøn vækst

at de her randzoner skulle etableres det var netop for at slippe for

vi fortryder ingenting omkring randzoner men vi siger samtidig at vi

projekter i gang for at finde ud af hvad det

for at vi kan have et landbrug der kan vækste et landbrug der faktisk kan lave nogle fødevarer som er af høj kvalitet og det skal man faktisk bruge noget gødning til vi går ikke ind for at

arealer for så har vi ingen fødevareproduktion og det vil vi have men vi vil heller ikke have at vi har en stor udledning

vores vandmiljø derfor har vi faktisk sat nogle penge af til

i den mellemliggende periode

et rigtig godt redskab i den periode

periode og så må ministeren jo købe arealerne og bruge dem til det som ministeren vil

i to tusind og syv gav dansk folkeparti

braklægningsbestemmelserne

var det jo en miljøordning fordi vi havde fjernbrak i danmark alle vandhuller og

rundtomkring og dem gav dansk folkeparti

til blev pløjet op med øget brug af gødning

lave noget mere sammenhængende natur

vi er imod at de bliver gjort permanente vi ser faktisk på

hvis vi laver flere stenrev hvordan virker de

er bekymret for de stakkels landmænd der har været ude at købe jord

går igen i nogle af høringssvarene blandt andet fra realkreditrådet jeg må spørge

var den private ejendomsret

man havde sin ejendom på nu har tingene

vi nu er henne men jeg kan bekræfte at

side jo gerne så at hektarstøtten blev nedlagt og hvorfor

kunne konkurrere med udlandet uden at have den hektarstøtte vi må bare sige at i øjeblikket er det nok en lidt svær tankegang at gå med vi kan godt have det som princip og vi sender også ministeren af sted og siger at det er det princip vi har

har været medlem af partiet i syv og tyve år så jeg tror jeg kan huske lidt tilbage

det her med at den private ejendomsret var det vigtigste emne tror jeg ikke lige har været i min tid i socialistisk folkeparti

i forhold til at afskaffe landbrugsstøtten

ændringer i landbrugernes økonomi

måtte dyrke

enig med resten af det danske folketing om

blev sænket gradvis og der ikke kom nationale støtteordninger i stedet for vi så egentlig gerne at vi kunne konkurrere på lige vilkår uden støtte men vi ser også gerne at den vestlige verden producerer nogle fødevarer vi kan se en verden hvor der bliver flere og flere mennesker

bare sige at hvis man bliver ved med at udtage landbrugsjord fordi man

behov for endnu flere fødevarer så jeg vil sige at den her lovgivning

ind og gør nogle ting i forhold til dansk landbrug som er fuldstændig uhensigtsmæssige

venstres ordførers tale

der har vi et svar om at vi skal kigge på hvordan

andre steder afsat penge til at undersøge hvordan vi kan

ministeren står selvfølgelig ikke til regnskab for hvad den tidligere minister sagde

fik de her måltal tilbage hvorfor skulle vi arbejder med at lave våde

som helst og ikke implementere det nogen som helst steder det er da noget af en antagelse

der svarede ministeren at det ville ministeren ikke svare på så jeg kan kun antage at det vil ministeren ikke for så havde ministeren vel

og så er det fru camilla hersom som radikal ordfører

tak for det det radikale venstre ønsker en bæredygtig udvikling hvor landbruget fortsat kan udvikle sig som det vigtige erhverv som det er for danmark og hvor vi samtidig beskytter miljøet

hensynet til landbrugets produktion og hensynet til naturen og miljøet

for begge dele landbrugserhvervet og den afledte produktion nemlig forædling og eksport er et afgørende element i den danske økonomi og vi skal derfor fortsat videreudvikle dette erhverv

af de fantastiske kvaliteter der opnås for mennesker og selvsagt

ved at være i naturen ud fra et naturhensyn er den store udfordring den at den efterhånden sparsomme natur vi har tilbage i landet medfører en voldsom og alvorlig tilbagegang for planter og alle slags dyr herunder nogle af de arter der tidligere har været helt almindelige i danmark det gælder haren det gælder agerhønen vi skal i dag førstebehandle lov om ændring af

etablerer randzoner

i dag at alle var enige om det med randzonerne er efterhånden blevet lidt i tvivl

med at de tidligere parter stod bag det de havde vedtaget den nuværende regering foreslår så yderligere at randzonernene skal være udyrkede og at offentligheden kan få adgang

positive det gør indtryk på mig som politiker at

fremkalde så mange og så stærke reaktioner

at vi har arbejdet ret indgående med de kritikpunkter der har været rejst ligesom vi også har glædet os over de mange positive høringssvar

hurtigtvoksende energiafgrøder helt ned til vandløb og åer

ændre ikke blot det danske landskab men også ændre betingelserne for det vilde dyreliv

det modsatte vi har behov for

offentligheden adgang en væsentlig forudsætning for at befolkningen kan nyde naturen og er villig til at prioritere ressourcer til naturgenopretning er at der er adgang til den det er også et kendt dansk princip at

adgang til skov og strand det er i øvrigt vores forventning at der vil blive meget mindre trafik langs vandløbene end landmændene umiddelbart forestiller sig

mest færdsel og hvor man kunne forvente de fleste

forbindelse tilføje at vi i det radikale venstre har forståelse for

procent af det samlede areal der kan komme i betragtning og som der kan gives adgang

også kræve at randzonen ligger i forbindelse med en offentlig vej eller sti og naturbeskyttelsesloven gælder jo faktisk den ændring indfører man jo også her

der vil være så tilgroet med brændenælder og andre ufredelige arter at det vil holde menneskene ude men

der er i høringssvarene

spørgsmålstegn ved om randzoneforslaget reelt

høringssvarene den private ejendomsret er i danmark

en grundlovsfæstet rettighed

har vi da også set på det her spørgsmål med meget meget stor alvor det radikale venstre er i den forbindelse tryg ved at ministeriet har været i tæt dialog med kammeradvokaten om spørgsmålet og så er det jo altså helt afgørende at der her er tale om en generel regulering som påvirker alle jordejere sådanne generelle regler betragtes traditionelt ikke som ekspropriation i grundlovens forstand

danskerne adgang til strande og senere til private skove uden at staten skulle betale erstatning

uagtet at staten faktisk ikke er forpligtet til

derudover vil de fortsat modtage den almindelige hektarstøtte i form af enkelttilskudet

plejer arealet og støtten til energiafgrøder

man nok også et bedre udbytte ud

organisationer der efter lovbehandlingen fortsat vil opfatte randzoneloven som ekspropriation vil det være op til domstolene at afgøre sagen samlet set fører disse overvejelser til

herre esben lunde larsen

dansk folkepartis ordfører stillede til ministeren om de radikale

på baggrund af ny viden

ændre i principperne og

om de bekymringer som landbruget og også advokatrådet

gør at vi er villige til at ændre opfattelse i det radikale venstre

svaret ja det er vi sådan set altid jeg kan ikke svare på ministerens vegne men det ville undre mig meget hvis hun kategorisk afviste at ny viden kunne få hende til at ændre på principperne eller på eksisterende lovgivning men det kan hun jo få lejlighed til selv at svare på når vi når så langt

er sådan set at det selvfølgelig gør indtryk på os og på alle andre at der indløber så mange høringssvar som der gør derfor har vi også undersøgt det her spørgsmål nøje og jeg kan sige at jeg står her med sindsro i dag fordi det er min opfattelse at de svar vi har fået tilbage

på at det er det ikke men vi lever jo altså også i en retsstat

men det er altså ikke ensbetydende med at vi i det radikale venstre har en opfattelse af at grundloven er sat ud af kraft i den periode sagen verserer

den radikale ordfører er sikker på at

det kortmateriale der er de høringsfrister der skal være og de hensyn der skal tages til de landmænd der eksempelvis har dyrkningsaftaler gylleaftaler og så videre

de arealer der allerede måtte være beplantet nu

kan man jo fortsat høste de afgrøder på de arealer ligesom der kan gøres undtagelser for flerårige afgrøder

masser af danskere hver dag jo kommer rundt i naturen løber en tur og går en tur

så kan det jo godt undre

give fuld og fri offentlig adgang

også fra naturorganisationerne peget på at

hvordan har den radikale ordfører det egentlig med at man så at sige tramper på naturen

synes jeg faktisk ikke det er rigtigt at de grønne

imod det her tværtimod der er nogle jægerforbund og noget som gerne vil lukke arealerne men der findes jo i naturbeskyttelsesloven

en række forhold der gør at man kan beskytte

derudover er jeg enig med dansk naturfredningsforening når de støtter princippet om offentlig adgang men også siger at hvis der er behov for beskyttelse af naturen

det må være princippet men der er jo heller ikke noget i loven som siger noget andet

ornitologisk forening og forskellige foreninger der sådan er meget tæt på dyrelivet og har det som sin hjertesag kerer sig jo

nogle steder hvor der er fuldstændig fred og ro for fugle i yngletiden og i den stil

det lyder godt i overskriften at man bare vil give noget mere fri adgang til offentligheden bare fordi der måske lige er sådan lidt god musik og det lyder godt i en overskrift

i den offentlige adgang på de her bræmmer når vi nu sådan kommer igennem alle høringssvarene og skal til at tage helt konkret stilling til det her

og i og med at naturbeskyttelsesloven gælder betragter vi jo randzonerne som natur det vil sige at hvis der er ynglende fugle og andet som man har behov for at beskytte

en væsentlig betydning for den vilde flora og fauna og at disse konsekvenser burde være nærmere analyseret forud for forslaget

ikke ville være en god idé at få det her ordentligt belyst

gælder om det er det radikale venstres opfattelse at naturbeskyttelseslovens regler

på det radikale venstre og på vel alle her i salen jeg tror at alle ville ønske at vi når vi lavede den her form for ny lovgivning

og kigget langs hver å det er ikke muligt det var heller ikke muligt forud for den gældende lov det her er

selvfølgelig følge udviklingen herunder hvad der sker med vildtet derude

ikke natur det er ikke natur i dag

opdyrkede arealer som bliver

meget klart peger på at naturbeskyttelseslovens regler om adgang burde gælde på det her område det betyder rent faktisk at hvis man lod naturbeskyttelsesloven

gør alle andre steder måtte offentligheden ikke

vil være åbne over for at lave den

lovændring mit andet spørgsmål

kompensation man diskuterer nu og som efterfølgende skal skal godkendes i eu men udgangspunktet er også også den almindelige hektarstøtte altså engangsbeløbet er

eksempel der er fremkommet om en

har købt en ejendom her uden for byen

bliver der nu offentlig færdsel på fyrre procent af gårdens areal fordi der er masser af vandløb i den her ådal jeg betragter det radikale venstre som et parti

har stor respekt for den private ejendomsret hvordan føler ordføreren det bliver for den pågældende

skal have adgang til fyrre procent af deres areal det er jo derfor der er et loft

at offentlighedens adgang vil føles nogenlunde på samme måde uanset uanset om han

man kan sige at de vil færdedes stort set over det hele på hans ejendom

er kommet en direkte opfordring

de positive og de negative men det jeg har forstået i min dialog med ministeriet og med de andre regeringspartier og ministeren

at det her spørgsmål er undersøgt til bunds i samarbejde med kammeradvokaten og jeg ser det som advokatrådets opgave at de skal råbe vagt i gevær hvis de ser noget hvor de siger hov her kunne være et eller andet men kammeradvokaten har altså undersøgt det meget meget nøje der er fortilfælde

det helt bærende princip er at der fordi der er tale om en generel regel og ikke en specifik regel

det er jo mit indtryk at det radikale venstre også i den grad værner om den private ejendomsret og jeg vil høre om

adviseret at der vil blive anlagt retssager ved domstolene

om den private ejendomsret og alle andre grundlovsfæstede rettigheder men vi værner også om naturen derfor forsøgte jeg i min ordførertale at sige at det her lovforslag er udtryk for en balance mellem forskellige hensyn

vurderer de forskellige hensyn og kigger på det samlet set og i øvrigt har fået den redegørelse

peger vores svar på at det her ikke er ekspropriation

et rigtig godt forslag hvis vi vil gøre noget ved vores vandmiljø og hvis vi vil sikre en bæredygtig udvikling og i øvrigt noget mere natur i forhold til retssagerne hører jeg jo til dem

dybest set er glad for at der

hvad som helst her i verden det er os der laver lovene men de kan altså blive prøvet ved en domstol det synes jeg faktisk er et ganske sundt princip og så må vi jo afvente sagens gang men det radikale venstre stemmer

ikke er ekspropriation det er det ikke som vi

at alle vil gøre

at blive en del af det flertal som stemmer den her lovgivning igennem ordføreren

også er der for naturens skyld

nå vores miljømål på en langt bedre måde og en mere rationel måde samtidig med at vi måske kan få noget sammenhængende natur

det måske bliver mere sammenhængende arealer både for dyrelivet

altid parat til at blive klogere og altid parat til at bruge den bedst mulige løsning men den har jo ikke i dag

er den helt grundlæggende pointe vi har jo ikke en bedre løsning den bedste løsning

sikring af vandmiljøet og leve op til den handlingsplan vi skal leve op til

lave randzonerne for alternativet ville være at man ikke længere måtte gøde i det omfang man gør på resten af markerne

skilles er offentlighedens adgang

og allerede nu har en holdning til at det med randzonerne ikke er noget permanent det med randzonerne er noget man gerne vil kigge på når vi bliver klogere

og tilbageføre randzonerne til landbrugsjord hvis vi altså kan nå vores mål med andre værktøjer

randzonerne bliver permanente eller ej det kan vise sig

at det er den bedste idé vi nogen sinde har fået det må tiden jo vise

ordfører

omkring søer og vandløb er rigtig god sf politik vi tager ansvar for det miljø som vi skal videregive til de kommende generationer ved at lave en fokuseret indsats for at mindske udvaskningen af kvælstof i vores søer og vandløb præcis som da vi besluttede at fabrikkerne skulle rense deres spildevand og da vi besluttede at familiernes kloakvand skulle runde

men fordi vi vil efterlade

når vores børn og børnebørn skal overtage den og sf er sig det ansvar meget bevidst

randzoner omkring søer og vandløb vi synes det er en fokuseret indsats da vi tidligere

lidt her og ofte der hvor landmanden i forvejen havde lidt svært ved at komme rundt med de store maskiner hele året især i de våde perioder kunne

jo især fordi vi når vi spørger dem der har fingrene i mulden

dyrke energiafgrøder helt ude i randzonerne

at det netop er gødnings og sprøjtefri arealer og energiafgrøderne har

så derfor har der ikke været en stor interesse for at dyrke dem

jeg også være ganske ærlig og sige at sf heller ikke mener at op til fire m høje energipil vil give dyr og mennesker de bedste betingelser i det åbne land

kompensation

er tale om en generel miljøindsats så landbruget har slet intet krav på kompensation

om kompensation til tømrermesteren der skal afleveres sit byggeaffald på genbrugsstationen eller om kompensation til fabrikker med farlig spildevand eller giftig røg

skal renses eller om kompensation til familier da vi vedtog at kloakvandet skulle runde rensningsanlægget nej vel

sammenlignet med andre liberale erhverv

at vi skal finde frem til en form for kompensation skyldes det at regeringen gerne rækker hånden

sur for jeg synes

det minder lidt om et impulsstyret barn som vil have alle ønsker opfyldt

må dyrkes så også ekstra støtte for at gøre en indsats for miljøet den fri adgang til randzonerne anbefales i mange af høringssvarene fra mange af de organisationer som arbejder med befolkningens bevægelse og motion det er rigtig god sf politik at vi giver danskerne mulighed for at komme ud i naturen her vil en del af vores land som i lang tid har været dyrket nu stå hen i hvile så

danskerne kan komme ud i det åbne land og få naturen op under neglene

til de mange bekymrede må jeg sige

adgang til arealer der er indhegnet

disse ting er reguleret i naturbeskyttelsesloven der vil kun

adgang til arealer hvor offentlig vej og sti krydser randzonerne og kommunerne kan endda i særlige tilfælde udstede forbud mod den fri adgang hvis der er særlige

en landmands randzoner maksimum udgør fem procent af hans arealer

vil miste et urimelig stort dyrkningsareal det her er rigtig god sf politik og vi kan med glæde sige at vi

vi sætter den store damptromle foran for at få markeret at der skal være fuld offentlig og fri adgang at vi så tramper

det betyder egentlig ikke så meget

debatten i dag er kommet frem at det kortmateriale som skal ligge til grund

set lader hånt om resten og ikke mindst

at trampe på fuglelivet det undrer mig at det kan komme så bastant fra en sf

partier der rigtig beskæftigede sig med miljø og natur og naturligvis ønsker vi hverken nogen damptromle eller andet ud

vi ønsker at give offentligheden adgang til nogle randzoner

arealerne jeg har haft kontakt med flere lodsejere som synes

gå ind i det de synes det er dejligt og som den radikale ordfører tidligere redegjorde for så er det ikke noget lodsejerne oplever som en stor gene eller et stort problem når der i loven også gives mulighed for at man ved

stoppe den fri adgang hvis der er særlige fugle som ruger i et særligt område eller andet

og glad for den her ordning det her er en stor dag for naturen som nu kan få lov at ligge uberørt hen og

de steder hvor man har lavet frivillige aftaler

lige præcis det man skulle gøre i stedet for at sætte den store damptromle foran som vi var inde på lige før så var det ikke noget vi skulle tage op i udvalgsbehandlingen og så få fjernet den her generelle store bastante

det taget af bordet og så satse noget mere på de frivillige aftaler i stedet for

for at komme ud i vores natur og ikke kun de steder hvor velvillige positive lodsejere også ser det som en gevinst at lokalbefolkningen får føling

passe på den vi mener at det bør være en mulighed for alle danskere og derfor ønsker vi den frie adgang

undlade at kommentere ordførerens frækhed i forhold til at landbruget opfører sig som et impulsstyret barn her er tale om et erhverv der skaber arbejdspladser til

og halvtredstusind i følgeindustrien og som har en eksportværdi på op mod hundrede milliard kroner i danmark så at tale om et impulsstyret barn er en frækhed som jeg længe ikke har hørt tale om ordføreren siger at god dag for naturen jamen hvilken natur det er jo ikke agerlandets dyr

det her er netop arealer hvor de skal

det andet jeg

udtrykket uden at dyrke arealerne

og så blev det alligevel en stor ting når jeg snakker om et barn der vil have mere og mere handler det også om at

hektarstøtte og så vil man

skulle give fællesskabet adgang til randzonerne

i den virkelige verden

har mulighed for at gøde eller sprøjte fordi energiafgrøder har brug for rigtig megen gødning i især spiringsperioden det er baggrunden for at vi har sagt at vi synes de skal henligge fuldstændig dyrkningsfri så det giver

og for agerhønen og for nogle af de andre dyr i agerlandet

at få steder de kan putte sig og gemme sig

problemerne med at nå at implementere forholdene

er anvendeligt som det

af at der ikke er overensstemmelse mellem kommunernes indmeldinger og miljøcentrenes indmeldinger

derfor er jeg sikker på at det her vil være en mulighed

for ellers var det ikke blevet fremlagt vi har taget høringssvarene meget alvorligt og har naturligvis også diskuteret dem i regeringspartiernes ordførerkreds

er det jo sådan at selv om det her træder i kraft den første september har man ret til at høste de afgrøder der er i området så jeg er tryg og rolig

jeg er ked af hvis jeg ikke citerer fru ida damborg korrekt

private ejendomsret med en kompensation til tømrermestre der afleverer giftaffald må jeg minde fru ida damborg om at fru ida damborg ligesom alle andre medlemmer af det høje ting har underskrevet en

det meget klart fremgår af grundlovens § 73 ejendomsretten er ukrænkelig ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom uden hvor almenvellet kræver det det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning i det ligger der en respekt for den private ejendomsret

for en ejendom eller for noget jord jeg har aldrig i min tid i folketinget hørt en så nedværdigende vurdering af den private ejendomsret som jeg har hørt det fra sfs ordfører her i dag

og sammenligne det at afstå den private

om ikke det gør indtryk at vildtforvaltningsrådet der om nogen

tømrermesteren og fabrikken og

når man laver generelle miljøindsatser ikke er almindeligt at der er nogle der får kompensation når fru lene espersen beskæftiger sig med den private ejendomsret

muligt at have adgang til for eksempel strand

at der tidligere har været sager om generelle bestemmelser som ikke

ikke været en krænkelse af den private ejendomsret

er også et parti som i den grad støtter at vi har en lovgivende en udøvende og en dømmende magt

prøve sagen ved domstolene

allerede nu at melde ud at de ønsker at gå i retten

bare sige til fru ida damborg at det jo ikke kun er lodsejere

at de foreslåede ændringer indebærer en yderligere begrænsning af landbrugerens anvendelse af arealerne

med andre ord ønsker man at vurdere intensiteten af det indgreb man foretager med dette lovforslag og det synes jeg da

sig grundige overvejelser over nu fik fru ida damborg

vildtforvaltningsrådet der netop

for at beskytte flora og fauna

agerhønen og haren bliver hårdt ramt

advokatrådet kan jo selvfølgelig i samarbejde med store organisationer enkeltpersoner eller andre vælge

er for nogle horder af mennesker der vil trampe ud i naturen for jeg tror faktisk

vi kan henvise til at de mennesker der allerede har lavet frivillige aftaler slet ikke oplever det som en stor gene og det tror jeg faktisk heller ikke

dyrene i naturen vil men alt andet lige

at henstå til ikke længere at være intensivt dyrket da give mulighed for at der også blandt

vil være en mulighed for at få bedre vilkår end

i hvert fald temmelig ofte trutter ret højt i trompeten omkring vigtigheden af at

kortgrundlag inden der foreligger klare definitioner af hvilke vandløb og søer der er omfattet og inden vi har klare retningslinjer for hvor randzonebredden faktisk skal beregnes fra

hvis fru ida damborg nu gentager at hun har tillid til at alt det her vil være på plads inden loven træder i kraft

i såvel statsadministrationen som ude i kommunerne vi har stor tiltro til at det her er noget man kan nå vi politikere er jo nødt til at tage udgangspunkt i de

så jeg synes det svar giver sig selv forudsætningen er naturligvis at vi kan udpege randzonerne at vi kan finde de op til

af en lodsejers areal

det her er en enestående mulighed for at give almindelige mennesker adgang til vores dejlige natur

dyr og planter til at få et helle i vores meget intensivt dyrkede

bliver lovens implementering udskudt mit

den private ejendomsret den grundlovssikrede private ejendomsret

respekterer sf sf er blot af den opfattelse at dette er en generel bestemmelse præcis som det har været det når vi har fået adgang til strand eller

skov som også har været privatejet og når man taler om generelle

er det ikke en krænkelse af den private ejendomsret

andre sko på det er bare lidt skægt at vi nu er inde omkring det her ordføreren

meget meget glad for den her lovgivning og hvorfor er ordføreren

var i ordførerens tid nu har inde at kigge lidt på det forskellige og også læst det tidligere jeg mener at det var i to tusind og seks eller

principprogram før den tid havde man jo revolution socialismen stod jo nærmest nævnt i hver eneste linje det forsvandt fuldstændig

nu været inde at kigge lidt på nettet og jeg kan læse i en avis fra 2008 villy søvndal er i de seneste dage og seneste måneder kommet med en række overraskende udtalelser om ejendomsret og kapitalisme nyhedsavisen kunne således første maj referere sf’s formand for at sige at sf ikke længere er modstander af kapitalismen

et interview i weekendavisen har søvndal slået

ikke længere er på sf’s dagsorden det var i to tusind og otte har vi en ordfører her fra den gamle fraktion som bare står og glæder sig over

kan få noget af den her gamle betonsocialisme indover og at nu går der endelig noget produktionsjord over til at staten kan råde over den

se hvad en opridsning af journalisters

i sfs principprogram for

har at gøre med randzonerne men jeg vil gerne igen stå på mål for den private ejendomsret naturligvis er det den private ejendomsret men det er ganske klart at sf er glad for at dyr og natur og danskerne har mulighed for at bevæge sig rundt i de her randzoner med alle de undtagelser som jeg har nævnt tidligere i min ordførertale det er vi glade for jeg har redegjort for at lodsejerne

noget krav på kompensation til det her fordi det er en generel bestemmelse men vi rækker gerne hånden ud

man har fra sin fødsel og frem til to tusind og otte tordnet imod kapitalismen man har tordnet imod at der var nogen private der skulle eje noget som helst det var staten der skulle eje det hele så fordi man gerne vil til magten det vil man gerne

har man ændret på sit principprogram man har ændret på hvad man har sagt

at det begynder at give noget uro at man faktisk har ændret på sin politik

fantastisk dag så kan man jo tro hvad man vil men i forhold til hvad sf har kæmpet for i

at der er den store uro i sf og det er sjovt at man kan se er en partiformand der bliver gået efter i skoene

og nu en ordfører der glæder sig over at man endelig går ind og laver et indhug

det her forslag jeg er nødt til at sige herre rené christensen

var sf en kæmper for naturen for at miljøhensyn blev en del af dagligdagen for mange danskere

vi som nogle af de første helt alene vi gjorde det glad vi gjorde det gerne det er derfor

synes at denne dag er en rigtig dejlig dag som jeg har glædet mig til

endnu en gang hvis herre rené christensen har svært ved sådan helt at høre efter sf respekterer den private ejendomsret sf er glad for at danskerne får adgang til randzonerne sf ser ikke at loven om randzoner krænker den private ejendomsret ud fra de argumenter jeg tror jeg har nævnt undskyld formand

roste i sit indlæg de landmænd og lodsejere der har lavet spor i landskabet

har meget respekt for dem det er jeg helt enig med ordføreren i

nogle udsigtspunkter hvor det kunne være interessant for besøgende at komme forbi i den her natur i det her område

besøgende igennem det pågældende areal hvordan har ordføreren det med at

lavet af organisationer og lodsejere bliver skubbet til side jeg ser det faktisk som en fortsættelse af dette arbejde netop fordi

har vist sig ikke at give de store

kan se at danskerne får større ejerskab

rydder pænt op efter sig og passer på naturen

er ude at opleve naturen så jeg ser det som en fortsættelse af dette meget gode arbejde

ønsker at alle danskere får denne mulighed og at det ikke kun er i områder hvor lodsejerne stiller sig velvilligt

de landmænd der sammen med friluftsorganisationerne har fundet de her løsninger skubber man ikke

det her for naturligvis skal vi have randzoner

muligt og op til de fem procent af lodsejerens areal fordi det har en miljømæssig konsekvens jeg læste i øvrigt tidligere i dag inden herre henrik høegh nåede at runde salen

mindske kvælstofudledningen i vores søer

sf synes det er dejligt at alle danskere

må jeg jo altså også sige at ud af de seks og tyve organisationer som har udtalt sig har halvdelen af dem udtalt sig meget positivt så det er måske ikke så mærkeligt at

også i dette ting for det er måske også sådan organisationerne

jeg kan henvise til at tres procent af danskerne glæder sig til at få adgang

ægte socialistisk parti igen

den gamle regering fremsatte og der startede jeg også med at udtrykke stor glæde

tanken om at etablere dyrkningsfrie randzoner

ikke helt klar over at det var fordi

tanken om at socialisme skulle være lig befolkningens fri adgang til naturområder

gerne havde set at der i lovforslagets bemærkninger var optaget en nærmere analyse af indgrebets intensitet

på en vurdering af forholdet til grundlovens § tre og halvfjerds

virkelig en konflikt med grundlovens § tre og halvfjerds

bare sige at hvis man havde læst høringssvar på samme måde da man havde regeringsmagten

rigtig rigtig meget lovgivning i det her land der ikke var blevet til noget

jeg har brugt høringssvar fra advokatrådet rigtig rigtig mange gange mod den tidligere regering og da havde man altså

lidt mere afslappet holdning til advokatrådet også når de formulerede sig lidt mere skarpt enhedslisten synes at ideen om

etablere dyrkningsfri randzoner

rigtig god idé det er med den viden vi har i dag en god og billig måde at reducere landbrugets forurening på

taknemmelig hvis man hver gang man skulle gennemføre en foranstaltning for at reducere forureningen havde fået en kompensation

man ikke men lad det være den nuværende regering er indstillet på at være venlig og forstående over for landbruget og det vil vi ikke forhindre dem i i den her sag

vi diskuterede det lidt da vi havde første behandling af den gamle regerings lovforslag jeg stillede det spørgsmål at jeg

nogle hvor man dyrkede energiafgrøder

en lang diskussion om dengang og det kom vist frem i den debat

mere biodiversitet og mere natur af at dyrke energiafgrøder heldigvis kunne den daværende minister berolige mig med at der næsten ikke ville blive dyrket nogen energiafgrøder

indgreb som for alvor vil ødelægge

naturargumentet imod det her lovforslag så skal man

adgang i overensstemmelse med de regler der er

muligheder som den giver for at gribe ind af hensyn til naturen eksisterer så er der ydermere nogle ekstra muligheder hvor man

at beskytte landmændene mod nogle ubehageligheder i forbindelse med

helt i orden og det er godt man kan også konstatere at de organisationer som har det primære formål

sig for fuglenes liv for naturen

det her lovforslag

regeringen har betrådt socialismens vej er meget glad for det her lovforslag

godt eksempel på at regeringen og regeringspartierne sammen med

leverer det vi lovede før valget da vi diskuterede

oprindelige forslag stillede vi to ændringsforslag min beskedenhed forhindrer mig i at sige hvad

var enig om det første var at vi ville fjerne muligheden for at dyrke energiafgrøder og

så det her er et rigtig godt eksempel på at der

hjælper den med at holde jeg håber på at det kan danne inspiration i det videre politiske arbejde

rigtig hygger sig i dag på socialismens vegne

en lille miniatureudgave af det

fuldstændig og så siger man forsvind med jeres maskiner

man ikke hensyn til derude der siger man bare fjern jer for

bare være ser enhedslisten

at få gennemført de store paroler om jordbanker og fuldstændig nationalisering af hele landbrugsarealet

egentlig første skridt

og ejendomsforhold i dansk landbrug som kan redde dansk landbrug

det der står i lovforslaget et spørgsmål om randzoner

det at etablere randzoner i sig selv er kinesiske tilstande for der tvinger man jo maskinerne væk det var jo det venstre

så hvis det er fordi venstre nu går ind for kinesiske tilstande så for min skyld ingen alarm

socialisme at gøre så det er helt ufarligt set fra venstres ideologiske synspunkt

rigtig mange i kina som ville synes at hvis der var fri adgang til noget mere

i kan vi sige gensvar og den bedste måde at komme ud af

begynde at snakke lidt ud på kanten og sidelinjen så den måde

tager jeg egentlig som en bekræftelse af at det sådan set var rigtig set

kinesiske billede foran sig med at det jo er dejligt at man

kan komme fra statsmagtens side når man nu

banket på plads af forskellige ministre

hygger sig det andet fik jeg faktisk heller ikke svar på

i retning af at komme videre i forhold til statsbank og nationalisering af landbrugsjorden og i det hele taget måske også igennem den landbrugskommission der er der nu men lad det

i grunden mente ja det er slet ikke første gang

det

jeg vil sige er omkring det med randzoner og kinesiske forhold jeg altså nødt til at sige at den der tanke om at der er noget jord som landmændene ikke må dyrke lå i et forslag fra

poul hartling som første samtaler på et højt intellektuelt niveau med mao så det er måske

for høringssvarene for ifølge herre

per clausen der interesserede sig for dem

meget gerne set at at der var

en nærmere analyse af indgrebets intensitet

i forhold til grundlovens § 73

det skrappeste høringssvar jeg har læst fra advokatrådet men hvis der ikke er en politiker fra venstre eller det

folkeparti der vil stille det spørgsmål til fødevareministeren under udvalgsbehandlingen så vil jeg gerne gøre det nemlig

være så venlig at redegøre for hvilke overvejelser man i regeringen eller ministeriet har gjort sig omkring forholdet til grundlovens § tre og halvfjerds

skal man foretage sig nogle overvejelser og selvfølgelig bliver jeg heller ikke grebet af fuldstændig betagelse fordi man henviser til at man har snakket med kammeradvokaten

gerne se hvad der ligger bag så jeg er helt enig med fru lene espersen i at det spørgsmål skal man stille

blive rimelig grundig og det har jeg lidt på fornemmelsen at nogen vil hjælpe med til

overvejelser i og med at vi nuværende tidspunkt punkt en ikke ved hvilke områder der bliver omfattet af lovgivningen og punkt to ikke aner hvad det

såkaldte kompensationsbeløb overhovedet vil

på er enhedslisten så indstillet på at udskyde

indstillet på at udskyde det

sikkerhed for at det er ordentligt belyst inden

en god fornuftig holdbar forklaring på hvorfor det her

er sikker på at vi også vil kunne få sikkerhed for

at administrere og handle på inden reglerne træder i kraft

selvfølgelig kan man ikke byde mennesker at de skal etablere en dyrkningsfri randzone uden at de ved hvor den ligger henne det betragter

indførelse af det man i de nordiske lande kalder allemandsretten

enhedslisten og det har jeg oplevet før også som minister

er en ordentlig information og at regler og aftaler bliver overholdt hvis vi tæller baglæns

for at alle ved med hvilken bredde og ved hvilke vandløb de skal have bræmmer

der skal være rimelige høringsperioder inden for tre fire uger og naturstyrelsen skal have givet tilladelse til alle dem der må begrænse det ned til fem procent

forslaget være klar til

for at alle de andre processer kan nås er herre per clausen enig med mig i at det er den tidsfrist der så må være

jeg vil sige at jeg har erfaringer for at det nogle gange kan tage meget længere tid end jeg har fantasi til forestille mig

bede ministeren om i forbindelse med lovbehandlingen at redegøre for hvordan hun vil sikre at det her sker på en fornuftig og forsvarlig måde det tror jeg er en saglig måde at gå til det her på for jeg deler fuldstændig

grundlag som mennesker skal handle på efterfølgende

som har gjort den flotte indsats

at aftale med friluftsorganisationer

kunne det være godt at gå udenom af hensyn til fauna af hensyn til privatliv af hensyn til lodsejerinteresser

adgang til de her zoner og så lave nogle undtagelser og få det administreret på en fornuftig måde jeg vil dog til gengæld sige at jeg

som leder mennesker derhen hvor de gerne vil have dem hen har en god mulighed for at få en bedre oplevelse end dem der ingenting gør men til gengæld tror jeg nok at det vi vil se rigtig mange steder

og det er vel også et af udfaldene for mange teorier om alle de stier og sådan

desværre ikke i lovforslaget set at lodsejerne har nogen af den slags forpligtelser men jeg tror at det vil være rigtig godt hvis lodsejerne også i det her tilfælde

få etableret nogle nogle ordninger som

så må sige vejleder folk derhen hvor det er mest hensigtsmæssigt

om randzoner en del af grøn vækst aftalen jeg synes derfor der også er grund til at huske på

ti meters randzoner omkring de danske søer og vandløb et forslag som har bragt landbrugserhvervet i et forståeligt oprør af historiske dimensioner forud for klimatopmødet i danmark i to tusind og ni valgte venstre de konservative og dansk folkeparti et strategiskift i forhold til hele den grønne bølge regeringen skulle være grøn og der skulle udarbejdes en grøn plan resultatet blev grøn vækst og heri indgår allerede i første udgave forslaget om at udlægge

og protesterne mod det på mange måder meget spinkle faglige grundlag udmøntede sig i stormøder over hele landet den daværende regering valgte herefter meget klogt synes jeg at nedsætte en række faglige udvalg og at revidere grøn vækst i en version

stemte for s sf og enhedslisten undlod at stemme og liberal alliance stemte som det eneste parti imod efter regeringsskiftet kan den nye regering med rette undre sig over at

er blevet meget mere kritiske over for randzonerne da det jo er deres eget

det fremgår jo også af debatten i dag uanset

jo anfører at det skyldes at man nu også vil fjerne muligheden for at dyrke energiafgrøder og at der bliver åbnet for offentlighedens adgang så hilser vi i liberal alliance holdningsændringen velkommen

en hundrede og fem og fyrre ønsker regeringen nu at stramme yderligere og gennemføre stramninger med meget kort varsel på trods af

første ikke har et kendt kortgrundlag

endnu ikke foreligger nogen klare definitioner af hvilke vandløb og søer der

omfattet og at vi for det tredje mangler retningslinjer for hvor randzonebredden skal

vi ønsker meget klart at ministeren skal give os en garanti for at disse forhold som minimum bliver bragt i orden inden lovens ikrafttræden hertil kommer at der for os at se tillige er tale om ekspropriation jævnfør grundlovens bestemmelser herom og det er et synspunkt som bakkes op ikke bare af landbrugets egne organisationer men også af advokatrådet realkreditrådet finansrådet og realkreditforeningen der har udtrykt bekymring

forslaget knægter tillige den grundlovssikrede private ejendomsret liberal alliance

hundrede og fem og fyrre vi foreslår i stedet at der gennemføres en uvildig evaluering af effekten af de hidtil gennemførte vandplaner at resultatet af en sådan undersøgelse indgår i natur og landbrugskommissionens arbejde og at behandlingen af det

udskydes til kommissionens arbejde er afsluttet endelig skal jeg advisere om at liberal alliance hvis

trods alt fornuft alligevel gennemføres

gøre det klart at vi er modstandere af forslaget

og at vi vil benytte enhver chance for at ændre forslaget

vi håber at folketinget undervejs i udvalgsbehandlingen vil lytte til alle de meget relevante indvendinger der er kommet imod forslaget

advokatrådet efterlyser en nærmere analyse af indgrebets intensitet i forhold til grundlovens § tre og halvfjerds

jeg vil gerne kvittere særlig enhedslisten for at have tilkendegivet at det er noget af det der skal undersøges meget grundigt undervejs i udvalgsbehandlingen for at dette lovforslag overhovedet kan komme til tredjebehandling forslaget er udtryk for et meget voldsomt indgreb i den private ejendomsret og det er også et brud med adgangsforliget fra to tusind og to og et skridt i den forkerte retning i forhold til at beskytte naturen vi er af den principielle opfattelse at det er yderst problematisk at man giver offentligheden adgang til private arealer der er købt og betalt af ejeren

tidligere beskyttede sø og vandløbsbredder vil blive åbne for fri adgang

og vil mindske lodsejernes tilskyndelse til at etablere ny og mere varieret natur danmark er et land med et lille areal i forhold til en stor befolkning

på den anden side er det jo vigtigt at befolkningen har gode muligheder for at opleve naturen og også dyrke friluftslivet derfor er

mellem beskyttelse og benyttelse vigtig for både naturen

for lodsejerne og for hensynet til privatlivets fred ejerens handlefrihed og ejendommens økonomi den balance blev aftalt forud for ændringerne af naturbeskyttelsesloven i to tusind og fire

kortmateriale kompensation eller andet

at den adgang til randzoner som man nu lægger op til kommer til at skabe nye forstyrrelser i langt mere end de halvtredstusind ha randzoner som

lovforslaget omtaler mange små uopdyrkede områder ligger i dag uforstyrret hen

de ligger typisk nær vandløb og søer nu bliver der adgang til randzonerne og dermed bliver der så også automatisk lovlig adgang til sådan uforstyrrede udyrkede arealer det bliver en utilsigtet konsekvens af

lovforslaget og det er noget af det vi også vil dyrke

at få deres private ejendomsret indskrænket miljøministerens eget rådgivende udvalg vildtforvaltningsrådet

behandlet randzonelovforslaget og de vurderer at forslaget om adgang til randzonerne vil have væsentlig betydning for den vilde flora og fauna

disse konsekvenser bør være nærmere analyseret forud for

regler om skelnen mellem dyrkede og udyrkede arealer også kommer til at gælde for randzonerne

vi kan være politisk uenige om hvorvidt det her er en god eller en dårlig idé men at fremsætte et lovforslag

hvis man skal følge man kan sige den kadence som lovforslaget

problematisk man skal naturligvis vide

jeg synes i det hele taget at det er meget vigtigt at disse manglende oplysninger

før lovforslaget træder i kraft jeg har hørt

at hvis tingene ikke står lysende klart når vi når

kommer der naturligvis undtagelsesbestemmelser og dispensationsmuligheder

har handlet i god tro ikke bliver ramt af det det bedste ville efter vores opfattelse være at man droppede lovforslaget der er ikke noget ønske om det så sent som i to tusind og elleve blev der lavet en undersøgelse i befolkningen og der er ikke nogen der råber og skriger efter

den voldsomme kritik der har været

er vores anbefaling at lade natur og landbrugskommissionen vurdere

så de drastiske indskrænkninger i den private ejendomsret og de konsekvenser det har for flora og fauna bliver ordentligt belyst

og ønsker de finansielle konsekvenser af forslaget analyseret nærmere

bede ordføreren om at kommentere på

et lovforslag der vel sætter en

det synes jeg er meget meget meget bekymrende ikke mindst set

grundlovens bestemmelser men naturligvis også den

er den voldsomme indskrænkning private ejendomsret

dårlige ændring af balancen mellem benyttelse og beskyttelse som lovforslaget

det høringssvar som fru lene espersen var med til at behandle i forbindelse med

valgte partierne bag grøn vækst jo at feje til side og derfor forstår vi jo ikke helt

vi behandler i dag jeg synes det er underligt og kommentaren

som stammer fra den femogtyvende marts to tusind og elleve synes jeg i høj grad viser hulheden i den kritik

med den her sag vi lytter faktisk til kritikken

hvad det så er for indvendinger der har været

og jeg kan slet ikke forstå at vi står her i slutningen af en folketingssamling i slutningen af april måned og førstebehandler et lovforslag der har så vidtrækkende konsekvenser jeg forstår simpelt hen ikke hastværket og hvorfor man ikke tager den bare lidt mere med ro og får det her ordentligt belyst når der er så mange spørgsmål blandt andet om hvem det berører hvad konsekvensen er og så videre

taler for at lovforslaget

og lægges i natur og landbrugskommissionen som regeringen jo har valgt at nedsætte fordi man mener at alt skal undersøges og tænkes

talerstolen andre talere har også sagt det at der er stor usikkerhed om hvilke kort der skal ligge til grund for

hvor de her randzoner skal etableres og så videre

gerne bede ordføreren om at bekræfte at der allerede eksisterer en lov om randzoner som jo i sagens natur skal basere sig på det her materiale som er under udarbejdelse

det at vi udskyder det lovforslag vi behandler i dag

det lovforslag vi behandler i dag omfatter to ændringer offentlighedens adgang og det faktum at man ikke må dyrke energiafgrøder det har ikke

ved det der allerede er vedtaget men det der er det store problem

ændrer grundlæggende på de præmisser der var da den

der så er nogle områder som den borgerlige regering valgte at sige at landmændene rent faktisk kunne dyrke bestemte afgrøder på

nu ikke kan dyrke dem på og det er det hele diskussionen

problem i sig selv der er ikke nogen usikkerhed omkring det som man vil anfægte heller ikke i det videre arbejde med lovforslaget det er slet ikke noget problem det eneste der er

energiafgrøder og offentlighedens adgang

kortmateriale på nuværende tidspunkt det skulle have

spørger det andet sted så får man et andet svar jeg noterede mig at fødevareministeren selv har sagt til tv2nord at der allerede var sendt nogle kort ud og dem kunne man bare ligesom bruge som en slags høring natur og erhverv har sagt

fortælle noget om hvordan det her her lovforslag skal orienteres heller ikke

vil sige til fru camilla hersom at det er fuldstændig uklart

og det skal naturligvis fremstå fuldstændig klart før loven kan træde

en del af det hvad er det så der lige pludselig

og at det skal puttes hen i en natur og landbrugskommission

at bræmmerne og randzonerne var en god ting hvad er det der har gjort at man har slået den kolbøtte så man ikke vil gennemføre det

man selv har lavet er det fordi fru lene espersen

at lave det her inden valget kom den femtende september hvorfor ville man ikke møde vælgerne med en færdig aftale

laustsen var travlt optaget af andet end det som vi debatterer her i folketingssalen i dag at det konservative folkeparti står helt og aldeles hundrede

den lovgivning der gælder i dag men vi er dybt dybt bekymret over det lovforslag som vi behandler her i dag jeg har allerede over

komme rendende med med lovgivning og ændringer af lovgivning på et grundlag der

helt og aldeles fuldstændig ubelyst med der er to ting her der for os er dybt bekymrende det er indskrænkningen i den private ejendomsret

i dag har hørt både sf og enhedslisten give udtryk for at det vel nok er vidunderligt at det ikke har så stor vægt mere

til floraen og faunaen jeg er dybt bekymret for den man kan sige negative balance der bliver over mod benyttelse frem for beskyttelse af naturen

har ikke været en eneste demonstration mig bekendt

en ændring man skulle komme igennem med faktisk er langt de fleste danskere udmærket tilfreds med den adgang til naturen som de har i dag så at skubbe befolkningen foran sig

hen uvederhæftigt jeg forstår ikke hvad baggrunden er og det vil klæde regeringen at leve op til det der står i regeringsgrundlaget om lovkvalitet

dansk folkeparti at fortælle hvor grøn man var de konservative gik endda enegang på nogle punkter fortælle om hvor grøn man var nu står man her med gennemførelsen

ikke selv gennemførte det mens man havde regeringsmagten

gjort det sværere for en ny regering at begynde at tage en sag op der var handlet færdigt det her med vandplanerne og natur og miljø var jo noget man

hvorfor havde man den sendrægtighed jeg kan jo ikke blive fri af den tanke at det var fordi man ikke ville lave det her færdig ud og fortælle landmændene i nordjylland sådan kommer det her til at se ud i stedet for bare at skyde det til hjørne og dele de nittentusind

og hvad ved jeg det var da udelukkende fordi man ikke ville fortælle hvad det her projekt med grøn vækst

så mister man hørelsen når man er i i folketingssalen fordi man ikke ønsker at påtage sig det ansvar det er at være et regeringsbærende parti vi står helt og fuldt ved de ting vi har været med til at vedtage jeg startede min ordførertale med at sige at

vil ikke være med til i et land der bryster sig af at retssamfund og hvor borgerne ved hvad der er rigtigt og hvad der er forkert og hvad der er lovligt og ulovligt at at presse lovgivning igennem og indskrænke den private ejendomsret og ødelægge

jeg synes det ville klæde regeringen hvis al den snak der er om at rettigheder og pligter følges ad rent faktisk også var det man interesserede sig for eller at det ikke kun er

der da ikke noget som helst overraskende i men det ville altså klæde regeringen hvis man lod al den snak vi hører fra socialministeren og beskæftigelsesministeren om rettigheder og pligter der skal følges ad

på det her område frem for endnu en gang at lade landbruget være det erhverv der bliver prügelknabe for regeringen og som nu skal betale

det vi mente inden valget mener vi stadig væk

inden valget gennemfører vi nu for nu har vi flertallet det er det den her lov

vores natur

af kyststrækninger af dyrket agerland og kilometervis af vandløb det udgør danmark

tusindvis af år har levet af og levet på

i naturen får vi ikke nogen forståelse for naturen og så gider vi ikke passe på den det er helt afgørende for mig at borgerne får så meget adgang til naturen som muligt vandløbene

for at beskytte vandløbene er det vigtigt at danskerne

forstår hvorfor

hvad det er for en natur der er

er også nogle af de mest ihærdige beskyttere det er lystfiskerne det er ornitologerne det er vandrerne det er rigtig mange af samme grund har det

mange år været et grundlæggende princip i danmark at danskerne har adgang til udyrkede arealer

den oprindelige randzonelov indeholdt en undtagelse fra dette generelle princip den undtagelse fjerner vi

naturligvis at der

alle andre steder på vores strandenge og enge alle de steder vi kender

det er vigtigt for mig at danskerne får lov til at opleve naturen

jeg vil sige at der har været udtrykt

salen i dag og det tager jeg naturligvis alvorligt det her er en sag der berører mange mennesker og som bringer følelserne i kog derfor og fordi

forarbejde for at undersøge det her lovforslag og undersøge lovgrundlaget og konsekvenserne

billedet af at der er tale om hastværk

lovforslag det er blevet sendt i høring og er sendt til folketinget nu

en tredje behandling der er allerede indkommet ufattelig mange udvalgsspørgsmål og jeg skal besvare dem alle sammen med glæde jeg ved ikke hvad der bliver talt om når der

i fuldstændig god ro og orden ingen panik på samme måde vil jeg

som at der skal laves cykelstier som jeg har hørt i dag nej nu må jeg bede om lov der er tale om at hvis borgerne har lyst til at komme ud langs de her vandløb

at pleje noget af hensyn til offentligheden nej borgerne må leve med naturen som den nu en gang er

at der bør dyrkes energipil helt nede langs vores vandløb en ting er at det

vi synes faktisk ikke at der er nogen grund til at man

af

randzoner den lov om randzoner som blev vedtaget under den tidligere regering den forbyder landmænd i randzonerne at dyrke hvede

energiafgrøder

alle de hundrede sytten andre

at man dyrker energiafgrøder som kan blive både seks

så bliver vi overfaldet med at

raps eller noget som helst andet jeg synes vi skal prøve at få nogle proportioner ind i denne diskussion

det er naturligvis fuldstændig afgørende for mig som politiker og som en del af en ansvarlig regering at vi overholder grundloven til punkt og

bedt kammeradvokaten om rådgivning det er det man gør i ministerier når man har brug for at være sikker og der er ikke nogen tvivl i kammeradvokatens rådgivning til mig der er ikke tale om en krænkelse af grundloven det forholder jeg mig til men jeg lytter naturligvis også til alle de mange mennesker derude som

jeg har fået det undersøgt

sagsanlæg og det imødeser jeg med fuldstændig sindsro jeg har lavet mit forarbejde der er ikke tale om en krænkelse af grundloven jeg tager gerne en sag

imødeser jeg med sindsro skulle en domstol fuldstændig imod

hvert fald ikke i den regering jeg

en del af at man kunne drømme om at overtræde grundloven

vigtigt at holde fast i at det her jo er sket før

en retssag som blev trukket

mit bud er ro på

er undersøgt nøje skulle det imod enhver forventning vise sig at situationen er anderledes handler vi naturligvis på det jeg synes det er vigtigt at holde fast i at almindelig lov og ret

handler jo om at vi har nogle ganske særlige naturværdier

der er nogle der kritiserer

jeg sjældent i mine mange år i folketinget

ornitologisk forening faktisk støtter det her lovforslag jeg synes også vigtigt at holde fast i

jo er naturbeskyttelsesloven der beskytter

at borgerne har adgang men naturbeskyttelsesloven sikrer altså også fuldstændig klart

har rent faktisk en naturbeskyttelseslov som har fungeret i mange mange år den vil selvfølgelig også fungere i randzonerne

hele grundlaget

er noget der er blevet besluttet i den gamle lov

fjerner det den mærkelige dyrkning af energiafgrøder i en dyrkningsfri zone det er de to ting det lovforslag vi behandler i dag

jo fredag eftermiddag og vi kan diskutere meget men det væsentlige er vel at diskutere det lovforslag der ligger på bordet og det er altså de to elementer der er i det lovforslag jeg vil gerne bevare oplevelsen af de smukke

vi har jeg er klar over

til bekymring blandt lodsejere jeg tager jeg tager de bekymringer alvorligt

man bliver ved med at sige at der er usikkerhed om både ditten og datten og alt muligt andet jeg ved ikke hvad det er for en usikkerhed der er

som bliver fremsat på fuldstændig almindelig vis som

landmænd skal kompenseres

at man ikke har ret til en kompensation

helt klart randzonerne bliver lavet fordi der kommer for meget forurening med kvælstof og sprøjtegifte i vores vandløb det fortsætter ud i vores fjorde og så har vi balladen det vil sige

vi vil yde kompensation den tidligere

i forbindelse med eus landbrugsstøtte

overtaget men det kræver altså lige en afklaring med eu om statsstøtteregler og den slags

ikke lade panikken brede sig denne lov træder

der skal jo også være plads til gode spørgsmål

rigtig rigtig glad for arbejdet med dette

jo mere jeg har arbejdet med det jo mere positivt kan jeg se

blevet om at vi er på fuldstændig rette kurs ved at give borgerne adgang til danmarks vandløb det er den rette vej vi skal give borgerne en mulighed for at møde den natur vi beder dem om

et kæmpe forarbejde med ministeriet

kan advokatrådet udtrykke bekymring ministeren taler om hvordan retten til kompensation er afhængig af

alligevel gør ministeren gældende

venlighed at man kompenserer landmændene og alligevel

hvad med dem hvis jord det her går ud over

det er ikke den almindelige jordejer eller landmand som ministeren er optaget af

så siger ministeren at nogle af de største beskyttere er ornitologerne og lystfiskerne hvad er det for noget vrøvl de har ingen andel

naturbeskyttelse i danmark er det lystfiskerne og ornitologerne eller er det ejerne af den landbrugsjord som mange landmænd

der er nogen som helst befolkningsgruppe i det her land der har patent på danmark

den danske natur der er benyttere og der er beskyttere der er masser af mennesker

ufattelig interesserede i det her land men der er ikke nogen

dem som ministeren forulemper med sit lovforslag

rystende lad mig spørge til det med tidsplanen for det jo også dem det går ud over selv om ministeren godt nok dikterer ro på og

gå og at ministeren tilmed med imødeser en retssag

ser med stor bekymring på den tidsplan der er fremlagt i forhold til at loven kan nå implementeret eller er det også bare noget

ligger noget endeligt kortmateriale men det gjorde der heller ikke den sidste gang da den her lov blev behandlet

vi jo desværre godt begynde at kigge lidt bagud og

hvorfor er der egentlig ikke den slags kortmateriale

færdigarbejdet under den tidligere regering men

kommer loven ikke til at træde i kraft

selvfølgelig at de

kommunale parter åbenbart skulle have været helt oppe at ringe over det her lovforslag forstår jeg ikke så vidt jeg kan læse

synes kl kommunernes landsforening faktisk at det er positivt og de støtter det her lovforslag så jeg ved slet

nå vores miljømål på en anden og mere klog måde

men hvad der kommer til at ske ud i fremtiden vil jeg sige

stiller som forslag i dag

offentlighedens adgang og etablering af energiafgrøder det er de to ting der ligger i mit lovforslag

ind i den lov at der var tale om en midlertidig lov det er bare sådan en bonusoplysning jeg kan give fordi jeg har arbejdet rigtig meget med det her op til førstebehandlingen

eller er det den offentlige adgang for os er det vigtigste at nå miljømålene det er derfor at hele den her sag om randzoner er kommet op det er jo fordi

grøn vækst jeg er godt klar over at ministerens parti og den tidligere opposition som jo nu er regering ønskede at de her reduceringskrav skulle være langt langt højere

er en del af det værktøj der er til rådighed nu

er det vigtigste for ministeren er det at nå vores miljømål

til mindre udledning af kvælstof eller er det at give

to ting som man er rigtig glad for miljømål er ufattelig vigtigt jeg vil hellere sætte det i en rækkefølge det er på grund af at der sker en forurening fra landbrugsjorden at man lavede de her randzoner så det vil sige at det er jeg rigtig glad for derfor har man lavet et dyrkningsfrit areal ned til vandløbene det er step nummer

at her kommer der nogle naturområder og de jo helt almindeligt ind under naturbeskyttelseslovens regler for offentlighedens adgang det var noget som som vko kom til at skrive ud af loven

så er vi tilbage ved almindelig normaltilstand hvad er konklusionen på hvad

jeg tror at konklusionen

kan gøre det i den anden rækkefølge jeg kunne ikke drømme om at tværs over enhver pløjemark skal der være offentlig adgang

det vi taler om vi taler om udyrkede arealer hvoraf den naturlige følge er

det vi behandler i dag er det væsentligste

jo at man indfører hvad der svarer til allemandsretten langs søer og vandløb det der var i den anden lov var som det blev nævnt for lidt siden

nogle miljømål der skulle nås og det var det der var

også gøre opmærksom på at der blev svaret på et spørgsmål under behandlingen af det andet lovforslag at hvis der var andre mål som var billigere

ministeren har svaret at det er muligt hvis der kommer bedre og smartere metoder

så skal lave om det skal man altid være åben over for tror ministeren at det bliver nemmere nu hvor der så er gennemført

man skal aldrig fralægge sig muligheden for at lave om på ting hvis det er at man er

hvis vi bliver klogere lige om lidt

selv har fremsat for folketinget

hvordan skal man kunne sige

laver vi en ny lov som bliver bedre forhåbentlig

nyt flertal som kan gøre det bedre

nu skal vi lige have tingene ind i proportioner allemandsretten er noget de har ovre i sverige hvor enhver kan campere og slå sig ned alverdens steder i hele landet og være der døgnet rundt vi taler her om offentlighedens adgang i henhold til naturbeskyttelsesloven det vil sige at de må komme fra klokken seks om morgenen og indtil det bliver mørkt det vil sige at der skal være offentlig adgang

er udyrket det vil sige at borgerne

være der hvis der er hegnede arealer med græssende dyr

allokering af de samlede grøn vækst midler var sat af til kompensation for randzoner gav mulighed for at

er det beløb stadig væk til rådighed i ubeskåret størrelse

urimeligt af mig at stå her og love landmændene præcis

og når det ikke er godkendt af kommissionen så jeg lover ikke noget men det eneste jeg kan sige

usikkerhed omkring og jeg synes det er fremgået meget tydeligt at det er det ufuldstændige kortgrundlag det er mangel på definition af hvilke

der er tale om ekspropriation eller om der blot skal gives en kompensation så jeg synes

at det er fremgået meget tydeligt hvad det er der er usikkerhed omkring jeg vil bede ministeren om her fra folketingets

at give en garanti for at hvis ikke disse forhold er på plads

at gøre med det lovforslag der blev vedtaget af vko

eneste element fru mette bock kommer med som måske kunne være relevant er ekspropriationsspørgsmålet og der har jeg sagt meget meget klart at der

tale om ekspropriation efter min vurdering efter fødevareministeriets vurdering og efter kammeradvokatens

simpelt hen kan levere ved en første behandling af

være op til en domstol at træffe en beslutning hvis den beslutning skulle gå mig imod er det klart at så vil jeg ændre loven jeg tror ikke at der findes nogen bedre garanti i det her folketing for at man overholder grundloven

se hvordan man kan give adgang til randzoner som man ikke ved hvor skal ligge

gerne lige have et konkret svar på den næste ting er hvordan vil ministeren give adgang til randzoner omkring søer der måske ligger omgivet af dyrkede marker

vandløb til den er der ikke adgang til medmindre man kan komme til den

man skal kunne komme ad en sti eller en vej

et andet udyrket areal hvor der er offentlig adgang så der vil være masser af de her arealer

hvis folk overholder loven så synes jeg også det er vigtigt at få tilføjet at jeg rent faktisk har stor forståelse for at der er landmænd og lodsejere derude som er bekymrede ved at der kommer for

og jeg har rent faktisk også tænkt mig at iværksætte en kampagne for at forklare borgerne

er rettigheder og pligter når man færdes i de her arealer

her under førstebehandlingen og forstå at ministeren forsøgte

de bekymrede ordførere her i i folketingssalen men også

hvad konsekvenserne af lovforslaget

til bunds herunder også

den bekymring der har været i forhold til den yderligere indskrænkning i den private ejendomsret som dette lovforslag er udtryk for derfor er mit spørgsmål også til ministeren når man har et kortgrundlag på plads og har fem procents loftet på plads og man har afklaret

indgå i en ny høringsrunde hvor advokatrådet får mulighed for at vurdere sagen igen

mulighed for fordi de ting ikke foreligger

henrik høeghs spørgsmål om ministeren

kortmateriale det er fair nok og der har jeg sagt at

skal ligge på plads i juli måned

om at der ikke er tale om ekspropriation kammeradvokaten er enig

skal overveje så kan det kun i sidste ende være op til en domstol

formålstjenligt for forståelsen af den her debat

denne indskrænkning i den private ejendomsret rammer den enkelte at

det næste som advokatrådet så tilføjer i høringsrunden

om kompensation og kompensationens størrelse naturligvis også spiller ind og derfor er mit spørgsmål til ministeren

det stiller jeg så skriftligt for det er nok det mest

foreligger er en mulighed for at advokatrådet kan høres igen

mit spørgsmål fra før herre henrik høegh nævnte nogle beløbssatser for kompensation og jeg har fuld forståelse for at det her skal forhandles med europa kommissionen og derfor vil jeg heller ikke holde ministeren

et bestemt beløb i dag men det er dog rimeligt at spørge til om det beløb

det tredje spørgsmål går på

på fødevareministeren at vildtforvaltningsrådet

beskyttelse frem for benyttelse rent faktisk er meget bekymrede for det her lovforslag

om en lov er ekspropriation så skal man ind og vurdere hvor meget

ud over den enkelte lodsejer derfor er

det jeg kan bidrage med

den her konkrete lov vi står med i dag handler om offentlighedens adgang

at hvis det går ud over naturen på nogen måde så kan man lave restriktioner

at hvis man bor på en ejendom

et eller andet naturskønt bynært område og man

søndagspicnic på ens ejendom

at man har taget så meget hensyn til lodsejeren at

men også sikre lodsejeren den balance er til stede i lovforslaget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

den første ordfører er herre henrik høegh fra venstre

ordførertalen for herre erling bonnesen som ikke

være til stede lovforslaget indeholder en række ajourføringer for det første sikrer man at det bliver nemmere for den enkelte svineavler at købe mærker til sine dyr ansvaret for at mærkerne lever op til kravene på området lægges over på producenten eller sælgeren

den enkelte landmand det giver en mere rimelig ansvarsfordeling på et område hvor der er en del tekniske krav for det andet fastlægger man et beredskab til at håndtere kemisk forurening af foder til dyrebesætninger

vi så eksempler på sidste år da tyske besætninger havde fået foder forurenet med dioxin

vi får et beredskab til at håndtere kemisk forurening af foder på lige fod med sygdomme og infektioner for det tredje indføres pligt til at indberette diagnostiske fund i forbindelse med undersøgelse af sygdomme hos dyr indberetningspligten vil skabe et samlet overblik der styrker det veterinære beredskab ved at give mulighed for at overvåge forebygge og bekæmpe sygdom blandt husdyr i danmark for det fjerde gives der mulighed for at straffe manglende efterlevelse af påbud i forbindelse med gult kort ordningen helt konkret pålægges en bødestraf for manglende efterlevelse af påbud om supplerende veterinærfaglig vurdering

forbindelse med skærpet tilsyn og jeg vil gerne i den forbindelse spørge ministeren om hvilket bødeniveau man påtænker for det femte

søger man at tilpasse kategorien ungkvæg så slagtekvægbesætninger med stude ikke pludselig skal fordoble antallet af dyrlægebesøg uden nogen veterinærfaglig begrundelse blot fordi en enkelt kalv er over en bestemt alder generelt har vi nogle tekniske spørgsmål som vi gerne vil have afklaret under udvalgsarbejdet men samlet set

vis gennemgået de forskellige elementer i lovforslaget som jo i høj grad er en række tekniske ting omkring hele vores fødevaresikkerhed fra socialdemokratisk side

er vi rigtig glade for og rigtig tilfredse med at vi har en holdning i danmark om at vi skal være fremme i skoene når det drejer sig om fødevaresikkerhed sporbarhed og dermed lægge et godt sikkerhedsnet under at vores erhverv kan være leveringsdygtig i højkvalitetsfødevarer til næsten enhver tid på næsten ethvert marked

det er de elementer som er indeholdt i det her lovforslag det er de en del af og vi deltager naturligvis også i diskussionen om

der skulle være tekniske udfordringer i forhold til det vi er positive over for forslaget og vil støtte det

håber på at det fortsat er med til at sætte en streg under at danmark er et af de bedste lande når det gælder fødevaresikkerhed

skal spørges ind til i forbindelse med udvalgsarbejdet men det har venstres ordfører så tydeligt

i den her sag i hvert fald synes at det er ganske udmærket i forhold til at man

bagefter så dansk folkeparti kan støtte indstillingen og så håber

i det her lovforslag som jo på mange måder har karakter af rettidig omhu så kan man jo fristes til at spørge om ændringerne er et udtryk for stor ståhej for ingenting men sagen er jo at vi i en kompleks globaliseret verden har et helt fundamentalt behov for at kunne spore og registrere forhold der kan udgøre en risiko for menneskers eller dyrs sundhed i bred forstand for fødevaresikkerheden og for danmarks eksportmuligheder det første forslag om godkendelse af mærker til dyr har den særlige finesse at fordi man har sat

bliver det nødvendigt at ændre loven så myndighederne kan kræve godkendelse af mærkerne ellers ville det nemlig være den enkelte besætningsejer der stod med ansvaret for at tilse at de mærker han eller hun satte i sine dyr

forslaget udgør dermed en lettelse for ejeren forslagene om beredskab i situationer med forurenet føde samt indberetning om diagnostiske laboratorifund ser vi som en integreret del af den udvikling der sker inden for fødevaresikkerheden det giver god mening at der kan gøres noget i uventede situationer og det giver rigtig god mening at man indrapporterer hvad man finder det medvirker til at give et godt grundlag for fremtidig kontrol og kampagner og for at følge udviklingen i sygdomsmønsteret hos dyrebesætninger indførelsen af en hjemmel til at straffe den besætningsejer der bruger for meget antibiotika og som ikke efterkommer et påbud finder vi ikke bare rimelig men også nødvendig for udviklingen af antibiotikaresistens hos både dyr og mennesker som følge af for højt antibiotikaforbrug er en stor alvorlig voksende og international udfordring som vi må sætte alle sejl til for at løse det sidste forslag om en ændret kategorisering af kvæg ser vi som en nyttig og praktisk foranstaltning

fra sf

skal mærkes de skal undersøges de skal kontrolleres og sådan er verden jo blevet mere kompliceret og kompleks

område vi skal i dag give ministeren en række bemyndigelser og ikke alene har vi en udmærket minister men det er også min erfaring efter fem måneder i dette ting at vi på tværs af partierne har et åbent godt og tillidsfuldt samarbejde på netop fødevareområdet naturligvis kan tonen i ny og næ

skal den også blive vi er jo netop ikke enige om alting men det er et samarbejde som vi i sf er rigtig glade for med dette lovforslag bemyndiger vi ministeren til at fastsætte de nærmere regler for godkendelse af mærkning af forskellige dyr

helt ærligt er det lidt lettere end hvis vi i dette ting skulle

ministeren skal med det her lovforslag også have mulighed for at lave specifikke regler hvis der skulle opstå smitte eller kemisk forurening af foder i besætninger

om om der er problemer for folkesundheden om der er problemer for fødevaresikkerheden eller i forhold til vores eksportmarkeder desuden beslutter vi også i dag at alle vil have pligt til at indberette nye laboratoriefund for sygdomme så vi i tide kan sætte ind uanset om det er en naturelsker måske en der har været ude at nyde naturen i de kommende randzoner en jæger eller en dyrlæge der finder noget mistænkeligt så det skal undersøges

tage vores forholdsregler den sidste sidste del af

omhandler en ændring af kategorisering af ungkvæg igen en sag af teknisk karakter men en sag hvor vi mindsker reglerne

vores landbrug jeg skal i denne min sidste ordførertale i denne omgang meddele at sf støtter lovforslaget

hvoraf de fleste af fornuftige og et enkelt måske kalder på en skepsis i liberal alliance synes vi det er fornuftigt at resultater af diagnostiske laboratorieforsøg i forbindelse med undersøgelse af sygdomme hos husdyr skal indberettes så der kan etableres et samlet overblik

være en lille smule trættende man her fra folketingets talerstol skal forholde sig til men om tyrekalve

ungdyr har vi ingen protester imod vores skepsis retter sig

fødevareministeren skal bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for markedsføring

herunder godkendelse af mærker til dyret for at mindske risikoen for at ejeren af en besætning anvender mærker og chip

det er muligt at det er en lettelse og det er muligt at

udvalgsarbejde men generelt synes vi i liberal alliance at det er en uskik at give en minister

generelt er vi positive men inden vi tager endelig stilling til det samlede

de delelementer som lovforslaget indeholder vi synes faktisk de ser ganske fornuftige ud

enkelte punkter hvor jeg synes at høringssvarene giver

vi skal stille nogle spørgsmål men alt i alt

for den positive modtagelse af det her lovforslag

besvare de forskellige spørgsmål der måtte være af teknisk karakter for meget af det her er jo

øremærker er jo et spørgsmål om at at landmændene ikke bliver snydt ved at købe de forkerte mærker som ikke bliver godkendt i forhold til antibiotikaforbruget

er femogtyvetusind europæere der hvert år dør af at de ikke kan blive behandlet på grund af resistens mod antibiotika og der vil jeg gerne tillade mig at rose den tidligere regering for indførelse af

gult kort ordningen i gult

kan ikke redegøre for bødestørrelsen det er ikke mig der afgør den men jeg kan sige at der heldigvis er så positive erfaringer

reduceret antibiotikaforbruget med fem og tyve procent det er jo

svarer naturligvis også gerne på

foreslår at lovforslaget henvises til